bedre end den har været i lang tid

boligmarkedet er langsomt ved

færre er ledige

lav men dog positiv vækst i år og en højere vækst til næste år

almindelige lønmodtagere og på samme tid sikrer vi en moderat og fornuftig udvikling i

at vi på en og samme tid investerer i fremtiden og giver flere muligheder for at få en uddannelse

og passer sit arbejde ved kassen i brugsen som ufaglært i landbruget

fordobler det almindelige beskæftigelsesfradrag det

og det er derfor vi har ændret reguleringen af kontanthjælp og dagpenge regeringen har altså gjort en del for at det bedre kan betale sig at arbejde

endda så meget at det var det store slagnummer på venstres landsmøde her i weekenden

for nu har venstre igennem rigtig lang tid kaldt regeringens reformer for små og så kunne man jo tro at det ville betyde at venstre

andre ting kan skaffe

bare konstatere at meget klogere det gjorde vi

vi mangler stadig at se venstres konkrete svar

nogle tanker om et nyt kontanthjælpsloft som åbenbart er et moderne kontanthjælpsloft

det konkret vil betyde for den familie hvor mor eller far er på kontanthjælp

der tale om hårde nedskæringer over hele linjen

venstre eller vil vi fortsat se en zigzagkurs på det her område

danmark som venstre ikke vil sænke

en skattereform som rummer et voldsomt kurssving

da vi i sin tid indførte beskæftigelsesfradraget for at gøre det rimeligt at få mere ud af

positivt det betyder at hvor det i dag er

og tredivetusind danskere der ikke har noget nævneværdigt ud af at gå på arbejde så falder det tal til tohundrede og halvtredstusind om føje år jeg tror det er i to tusind og tre og tyve men det rokker ikke ved at der til den tid altså fortsat vil være tohundrede og

danskere for hvem det ikke nævneværdigt kan betale sig at arbejde der er syvoghalvtredstusind danskere der har mindre end tusind kroner ud af at gå på arbejde der er fjortentusind danskere der virkelig for at bruge statsministerens eget udtryk kan mærke at de går på arbejde de kan nemlig mærke det ved at have mindre ud af det end hvis de lod være fjortentusind danskere

at socialdemokratiet har et nyt syn i regeringen i forhold til da man var i opposition på beskæftigelsesfradraget men det rokker nu altså ikke ved at jeg er nødt til

når vi så er færdige med det vi har aftalt sammen i år to tusind og tre og tyve og har en situation hvor en kvart million danskere ikke rigtig har noget ud

gik man op i at man skulle sænke skatten på den sidst tjente krone

at en direktørfamilie med to børn fik en det

for de lavestlønnede stort set ingenting

at herre lars løkke rasmussen ikke gik op i

man var optaget af arveafgift

rive kontanthjælpsloftet ned og dermed altså skabe en situation hvor det for tusindvis af mennesker simpelt

tage et arbejde

ja ja ja

men altså fru statsminister landet ledes

de lavestlønnede man går op i når man laver sin egen skattereform giver man tårnhøje skattelettelser til dem der har mest en direktørfamilie med to børn

med den her nye måde at tænke på

til forhandlinger med os gik man op i arveafgiften

at en sænkelse af arveafgiften skal få de lavestlønnede til at komme ud på arbejdsmarkedet hvordan er deltagelseseffekten af det og da man sidst diskuterede det gik man sådan set op i at øge topskattegrænsen hvordan er det lige at det er det der betyder noget for dem der har de laveste lønninger

besættes af danskere også på lavtlønsområdet og ikke bare af et stigende antal østeuropæere og der må jeg sige at jeg synes det er lidt trist at statsministeren ikke vil svare på mit spørgsmål jeg har jo

en kvart million så det altså i to tusind og tre og tyve er sådan at det for en kvart million danskere ifølge regeringens egne tal ikke rigtig er forbundet med nogen nævneværdig gevinst at gå på arbejde er statsministeren så tilfreds med det eller ønsker statsministeren at være med til at tage nogle yderligere skridt der sikrer at det kan betale sig at arbejde eller er det bare i orden

og tredivetusind danskere ikke har noget nævneværdigt ud af at gå på arbejde kunne

lars løkke rasmussen mere end to tusind kroner om måneden til sig selv

til regeringens egne tal

en opgørelse der viser at der ikke er nogen nævneværdig gevinst og der må jo være en idé

at regeringen selv bringer de tal frem det er vel også derfor at regeringen selv og jeg

det er vel fordi det giver mening det er vel fordi man synes det er bedre at det tal er

glad for at vi har gjort det sammen og glad for at vi har fået en opposition der har brudt blokpolitikken

være dejligt om statsministeren ville forholde sig

nu er rollerne fordelt som som de er i

til statsministeren glæder jeg mig ikke over det men jeg konstaterer bare at det er mig der spørger og statsministeren der svarer

kunne give et svar på det enkle spørgsmål er det okay at okay at der er fjortentusind danskere der taber penge på at gå på arbejde er det okay at når nu for eksempel et almennyttigt boligselskab ude i ballerup slår en stilling

det være sådan at hvis den søges af en mand i et kontanthjælpsægtepar med et par børn og han får den

have syv tusind kroner mere end man kan få som varmemester i ballerup

i et kontanthjælpsægtepar med et par børn skal tilføre familien noget økonomi ved at tage på arbejde

er det okay så kan vi jo bagefter snakke om hvordan vi forandrer det sammen hver for sig lad os snakke om det men vi

det vil jeg afholde mig fra jeg synes er særlig værdigt

og at mange mennesker får den gevinst ved at gå på arbejde det synes herre lars løkke rasmussen ikke er nævneværdigt

man spørger i en helt almindelig familie med helt almindelige indkomster

sidde i s toget sidde i en kø nå frem til arbejdet

jeg tror da i hvert fald for de fjortentusind der er i en situation hvor de sætter penge til

ikke som rimeligt for de syvoghalvtredstusind der har mindre end tusind kroner ud af det

så fred være med dem så betyder rimelighed ikke noget altså jeg spørger jo til det holdningsmæssige det rimelige synes statsministeren at det er rimeligt at vi sammen

et danmark som aktuelt er skruet sammen på en sådan måde

en masse mennesker ikke kan betale sig at arbejde og at det bedre kan betale sig at lade være

et problem er det så noget man er interesseret i at gøre noget ved

også nødt til at tage to ting i betragtning

og det arbejde i øvrigt er

nogen penge til at sætte skatten yderligere ned

ydelser ned at fjerne nogle af de ting som familier med børn

med åbne øjne ind i en situation

man vil åbenbart passivt acceptere en stigning i antallet

kontanthjælpsmodtagere op til syvogfyrretusind under krisen samtidig med at vi har set en endda større stigning i antallet af østeuropæiske medarbejdere

skattelettelser til nordsøolieselskaberne det står stadig ved magt for det har herre lars løkke

sætter ydelserne til de dårligst stillede medborgere i det her samfund

han er parat til at se børnefamilier

som rent faktisk vil blive betydeligt fattigere

kommer svar for det er jo det der er afgørende for om en spørgetime så rent faktisk også er god

jeg hører at der bankes bag mig

noget af det som jeg ønsker vi skal diskutere her i dag det er

et område som statsministeren er velforberedt inden for

også andre europæere kan komme til danmark og hæve danske velfærdsydelser

eu domme der var ville resultere i en merudgift til

det også undergravet vurderingen er at vi nu har en udgift på cirka fire hundrede million kroner om året

medierne både om dagpengesystemet og kontanthjælpssystemet

andre eu borgere som hæver dansk kontanthjælp hvoraf tusind har været her i under en år

undergraver hele vores samfundsmodel hvorfor skal man betale høje skatter i et land for at finansiere borgere der kommer udefra og med en ganske minimal arbejdsindtægt får adgang til de danske velfærdsydelser så derfor

også det spørgsmål som jeg stillede i torsdags men desværre ikke fik svar på

større interesse i dag end der var under åbningsdebatten i torsdags vil statsministeren indkalde partierne til at løse det her i fællesskab eventuelt med henblik på at lave et egentligt nationalt kompromis hvor partierne i fællesskab kan blive enige om hvordan vi sikrer den danske velfærdsmodel

at man med god ret kan spørge om det er rimeligt at

modtage børne og ungeydelse og andre ydelser det

med

når jeg spørger på den måde

at fjerne det optjeningsprincip for børnechecken

indførte med den tidligere regering et optjeningsprincip der betyder at man dog i det mindste skal have arbejdet i danmark i to år før man får ret til den fulde børnecheck

til at sikre det danske velfærdssystem så derfor

i forbindelse med det her og det er hvis der skal være nogen som helst realitet i den bekymring statsministeren siger hun også har om de her forhold

det forslag af bordet med henblik på at vi også sikrer det danske velfærdssystem

optjeningsprincip er i strid med reglerne ja det er det vistnok

statsministeren at man en sen aften valgte på skatteministeriets hjemmeside at lægge en information ud om at nu ville man så fra den danske regerings side foreslå det her optjeningsprincip taget af bordet

cirka en times arbejde om dagen

det var retsstatsprincippet der var afgørende skulle turde tage kampen

sund fornuft der sejrer selvfølgelig skal man da have lov til at have

ikke kan få fulde sociale ydelser her eksempelvis børnecheck

har arbejdet i danmark i lad os sige som vi foreslog sidst og fik igennem to år er det ikke en retsstat værdigt

nødt til at ændre det optjeningsprincip

regeringen har den opfattelse

engang herhjemme kan argumentere sagligt og grundigt for

sad ved magten i danmark og som venstres formand siger hvad pokker det er jo bare et par sko

gennem det sidste lange stykke tid har vi igen og igen hørt om konsekvenserne af de meget store nedskæringer der har været på ældreområdet

vi kunne læse at omkring tres procent af beboerne på mange plejehjem i danmark går med ble blandt andet fordi personalet simpelt hen ikke har tid til at følge dem på toilettet vi hører om

hjemmehjælpsmodtagere der får mindre og mindre hjælp og der er næsten sket en fordobling i antallet af de såkaldt

for eksempel faldulykker og fejlmedicinering tusindvis af stillinger i ældreplejen er skåret væk siden krisens start alene på hjemmehjælpsområdet er tre tusind stillinger faldet bort

til at der er forsvundet næsten fem millioner hjemmehjælpstimer

en periode hvor antallet af ældre er steget meget markant tine rostgaard

er professor på aalborg universitet og hun udtalte i august i år

ugebrevet a4 færre ældre får hjemmehjælp og de som gør får mindre bedre sundhed blandt ældre kan umuligt forklare faldet der er færre penge til rådighed per ældre den samlede service er blevet ringere er statsministeren enig i at servicen for vores ældre medborgere er blevet ringere som følge af

har været i antallet af hjemmehjælpstimer siden krisens start og mener statsministeren at det er en værdig behandling

i hvert fald færre ansatte vi tror på at man skal have en moderat udvikling i den offentlige sektor sådan at man kan følge med udviklingen og give vores ældre medborgere en værdig behandling

helt enige om niveauerne for det her spørgsmål

enige om at vi i de kommende år bør have en udvikling i den offentlige sektor sådan at der også bliver råd til de ting som borgerne med rette forventer af

betyder det at servicen er blevet forringet for de ældre

at finde ud af om statsministeren erkender at det faktisk har haft voldsomme og negative konsekvenser for vores ældre medborgere i danmark at der er blevet skåret så voldsomt for

er afgørende for om statsministeren vil være med til at forbedre vilkårene for vores ældre medborgere for eksempel ved at

er for meget at forlange

nogle minimumsrettigheder så vi for eksempel kunne garantere dem

skabe gode rammebetingelser for vores virksomheder sikre at

en tilskyndelse til at arbejde med de reformer vi har lavet der er skattereformen som vi diskuterede tidligere

samtidig har fundet råd til at vi har en moderat fornuftig vækst i den offentlige sektor det

ønsker at skulle have en dårligere service i den offentlige sektor men tværtimod år for år kan bygge

og få en bedre service i den offentlige sektor

er enige om niveauerne for det men vi er enige om at vi skal have en udvikling i den offentlige sektor der må man bare sige at de partier som udgøres af oppositionen jo ønsker en offentlig sektor som

de ønsker tværtimod at man skal have en ringere offentlig sektor det synes jeg

da som minimum ville være fornuftigt at garantere de ældre danmark som ikke selv kan

kan komme i bad to gange om ugen

jeg spørger jo blandt andet fordi jeg ved at når det handler om at finde penge til

citronvand og coca coca cola billigere så ruller milliarderne derudad mener statsministeren at vi skal sørge for at forbedre ældreplejens niveau eller mener statsministeren at den ældrepleje der

eget liv det betyder også at de standarder man har

for sit liv naturligvis gerne skulle fortsætte og det betyder også fremadrettet at vi i modsætning til

som venstre for eksempel foreslår eller den minusvækst som liberal alliance er optaget af

beror på to ting dels at vi har tilstrækkeligt med hænder til at

de digitale virkemidler vi har

er det

og alle er enige om at det godt kan lade sig gøre

det her med at nogle vil spare og nogle bruge flere penge altså ude i kommunerne ude i

borgmestre gør det her i hverdagen

hvis man nu gør det og bare udvider det en lille smule

fjerne topskatten halvere selskabsskatten

et større bundfradrag til alle i arbejde så alle i arbejde får tyvetusind

ikke nogen af de to som debatterede det på det tidspunkt jeg tror at

æren i fællesskab skal gå til herre joachim b olsen og

fakta er at vi har nulvækst fakta er at vi har fyrre milliard kroner i underskud fakta er at vi har

og halvfjerds procent statsafgift på varme at

firs procent afgift på biler

fem tusind kroner om måneden

det her spørgsmål og godt for det

fem seks år så det tror jeg faktisk nok kunne

måske spørge herre ole sohn

at han er mere enig med liberal alliance end vi næsten er selv

en rejse kan man jo komme ud på det synes jeg bare

turistcykler med gps og så er der tres procent af de ældre som bliver udstyret med en ble og så kan de ellers skide i bukserne

enorme skattelettelser for alle man går ind for en dårligere offentlig sektor man går ind for at

så langt øjet rækker ikke har råd

afspejler

der konkret vil fortælle hvordan det skal finansieres og hvilken indflydelse det har på den offentlige sektor

som ville finansiere offentlige udgifter med skattelettelser det kan man

jeg står gerne ved den rejse jeg har været ude på

som sidder her kan bekræfte at da jeg var radikal arbejdede jeg knaldhårdt på at få fjernet topskatten for så mange som overhovedet muligt nu har vi så fundet finansiering til at fjerne den fuldstændig se det her er en diskussion diskussion om hvordan vi sørger for at danmark bliver et vækstsamfund hvordan vi

med en ble i stedet for omsorg

og når statsministeren prøver at opstille falske billeder er

et udtryk for hendes egen uformåen

at man kan ende i den situation så igen vil jeg gerne stille spørgsmålet til statsministeren hvordan synes hun egentlig selv det går nulvækst fyrre milliard kroner i underskud arbejdspladser ethundredetusind har man selv været inde på som er røget ud af landet

mener at der skal være brugerbetaling på for eksempel uddannelse

går jo det går bedre nu end det gjorde for to år siden

situation nu hvor vi har fået danmark tilbage på sporet vi

rammebetingelserne for vores virksomheder

og skabe private arbejdspladser

skattereform som liberal alliance i

det er i strid med ånden i vores grundlov at der gøres forskel på folketingets en hundrede og ni og halvfjerds medlemmer

det er en spændende idé at vi skal have den her debat på en ny måde

godt rejse et helt andet spørgsmål over for statsministeren statsministeren har selv lanceret det i åbningstalen nemlig det her med sortering af vores affald

konservative folkeparti er vi stærkt optaget af at vi skal nytænke vores miljøpolitik

hele vores naturpolitik

kunne genbruge vores affald bedre til gavn for vores miljø til gavn for ressourcerne

vi kunne måske sætte helt nye standarder i danmark hvis

vi går nye veje og tænker nyt statsministeren var så inde på at

vi skulle sortere jeg tror at statsministeren nævnte kartoffelskræller og salatrester og det er jo rigtigt at tage fat på spørgsmålet er bare skal vi blive ved med at føre en miljøpolitik

skal vi genere danske borgere mere end højst nødvendigt eller skal vi prøve at finde nye teknologier når det gælder om at sortere vores affald tænk engang hvis det er sådan at vi alle sammen skal have fem seks skraldespande stående i vores køkken og sortere eller at folk som bor på fjerde sal skal gå ned med al deres

affald i forskellige poser og aflevere det nede i kælderen eller ude i gården i stedet for at vi kunne prøve at tænke helt nyt bruge ny teknologi til at sortere vores affald centralt i stedet for at

danskerne nu skal til at sortere i fem seks forskellige skraldespande hjemme i

i vores genanvendelse af affald her i landet og indfører teknologi på vores affaldsstationer sådan at man dér sorterer affaldet

tager fat på noget af det som vedrører danskerne og som vedrører fremtidige generationer nemlig det at vi giver vores miljø og naturen videre til de kommende generationer derfor spørger jeg statsministeren står regeringen fuldstændig fast på at den eneste måde vi kan sortere affald

alle danskere også dem der bor på fjerde sal om at have fem seks skraldespande stående i deres måske lille køkken og rende ned med dem hver for sig i kælderen eller ud i gården

have fem seks skraldespande stående ude ved vejen eller vil man være med til at bruge den teknologi som er på vej

man centralt sorterer affaldet i stedet for at belaste danskerne

i de konkrete køkkener hvor vi står og skræller vores kartofler og har affald fra forskellige

i min åbningstale

overkommer i nogle kommuner er man ovenikøbet og

er at det organiske affald i en særlig container

det konservative folkeparti må have af særlige teknologiske løsninger på det her

nødt til at tage sine kartoffelskræller og putte dem ned i en anden spand

skal blive ved med at føre miljø og naturpolitik på den traditionelle måde skal det altid være sådan at det skal være til endnu mere besvær for vores landmænd i nogle sammenhænge for borgerne i vores private husholdninger i nogle andre sammenhænge eller kunne vi finde

og der appellerer jeg bare til regeringen

men at vi sammen prøver at tænke lidt moderne lidt dynamisk med hensyn til hvordan vi kan føre en ny naturpolitik

en politik der gør at vi kan sortere vores affald og genanvende vores ting bedre uden at vi skal belemre borgerne med nogle meget besværlige ordninger

så havde vi lidt pingpong om det i forhold til eu og børnecheck og så videre men hvis vi lever i en retsstat

også lighed for loven og hvis der er lighed for loven

betaler sin skat og betaler for lidt ja så er der et system der sikrer at det bliver rettet op

retsmæssige skat men omvendt hvis man betaler for meget

eller hvad her har jeg beretning

her i august måned og som fortæller at der jo i den grad har været fejl

at det skatteministeren så agter at gøre ved det

i forhold til to tusind og elleve vurderingerne så er mit spørgsmål selvfølgelig til statsministeren vil det være en ny facon fremover i vores retsstat når der skal være lighed for loven

men skal vi så ikke være enige om at vi kun lige går kort tid tilbage ikke for langt tilbage

det er for besværligt at gå længere tilbage så kan man som skatteyder sige

finde ud af hvad jeg skulle betale i skat

med det jeg nu har betalt og ikke efterbetale resten kan statsministeren se at der her er et eller andet i forhold

en retsstat og lighed for loven der halter og hvad vil statsministeren gøre for

området har været administreret i overensstemmelse med loven det er ikke kun regeringen der bør være tilfredse med det det bør den tidligere regering også være

det positivt

og derfor handler det også om de her ejendomsvurderingers generelle kvalitet

kammeradvokatens vurdering

blive enige om vil være klogt men det jeg spurgte statsministeren om

de mennesker der har betalt for meget

så kan det godt være at statsministeren siger jo men i forhold til en vis del af ejendomsmarkedet

må bare spørge statsministeren holdningsmæssigt i forhold til

blive efteropkrævet en skat de egentlig skulle have betalt kunne sige det er besværligt

det et argument argument som statsministeren synes er rimeligt og hvis ikke hvorfor må skattemyndighederne så bruge

vigtigste hvad betyder det jamen det

om den generelle kvalitet har været god nok derfor skal kvaliteten op og derfor kommer regeringen jo også som vi har sagt

og selvfølgelig også hvordan vi kan kigge på om om de borgere som føler sig forurettet kan blive imødeset det håber vi selvfølgelig også at folketinget partier vil være med til at rette op på

tilbage og derfor er det også min forhåbning og forventning at folketingets partier

hvis man betaler for meget i skat

og hvis man ikke skal kunne få det fordi det er i orden at skattemyndighederne siger

er for uoverskueligt så spørger jeg bare i al sin enkelhed

bruge fra skatteyderens side mod skattevæsenet så næste gang man bliver opkrævet ekstra fordi man har betalt for lidt i skat

jo også lang tid siden og jeg skal også høre en revisor hvis jeg skal finde ud af det her

jeg tror jo at statsministeren vil svare nej og det synes jeg da her afslutningsvis at statsministeren skulle så efterlader det selvfølgelig bare en videre diskussion

det betyder noget for regeringen

for de venstreministre og for venstre som sad med det her område

en model som kan genskabe tilliden til skat det er min forhåbning og det er jo et godt tidspunkt at sige det her

med samtykke fra forslagsstillerne foreslår jeg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

samtykke som givet

for hver gang personen har fået indberettet fire hundrede og en og firs løntimer det er muligt at optjene præmien indtil man når folkepensionsalderen og i en periode på maksimalt tre år og det betyder at man højst kan få udbetalt tolv præmieportioner ordningen er god fordi den skaber incitamenter til at arbejde frem for at gå tidligt over på en ydelse der er delvis offentligt finansieret derfor valgte vi også at bevare ordningen i forbindelse med tilbagetrækningsreformen i to tusind og elleve det var en nødvendig reform der øger beskæftigelsen og styrker vores fælles økonomi

en ændring af efterlønnen som den nuværende regering gennemførte sammen med os trods som vi nok husker s og sfs ihærdige valgkamp med løfter om det modsatte den første maj samme år trådte en ny lov i kraft og den betød

efter den første maj to tusind og elleve bliver den beregnet på baggrund af indberetninger af løntimer til indkomstregisteret og i den forbindelse er der opstået problem en række a kassemedlemmer med fødselsdag i februar måned bliver snydt for deres tolvte og

når de når folkepensionsalderen folkepensionsalderen i et skudår denne urimelige forskelsbehandling skal der selvfølgelig rettes op på og det er netop formålet med

problemet opstår når de indberettede løntimer til indkomstregisteret i begyndelsen og slutningen af optjeningsperioden skal fordeles forholdsmæssigt på månedens kalenderdage den forholdsmæssige deling betyder at medlemmets gennemsnitlige antal løntimer per dag bliver lavere når februar som slutmåned

den måned kommer personen til at mangle nogle ganske få løntimer

nå op på de fem tusind syv hundrede og to og halvfjerds timer

som er kravet for at opnå den tolvte præmieportion

folkepensionsalderen i et skudår gældende fra to tusind og tolv

har arbejdet på fuld tid altså syv og tredive timer om ugen

den tre årige optjeningsperiode det foreslås med l to

medregne fem tusind syv hundrede og to og halvfjerds løntimer

ifølge lovforslaget er der

nogle forventede merudgifter for det offentlige i forbindelse med denne ændring svarende til nihundredetusind

skal desuden ske en

på i alt tolvtusinde og syvhundrede og fjorten kroner til fem og halvfjerds

i det næste skudår altså i to tusind og seksten

det er således den forventede udgift

fjerde år

det her lovforslag og den her ændring

en økonomisk ulempe at have fødselsdag i februar måned det vil være meget uheldigt

jo rigtig godt så vi tilslutter os

i klemme i systemet fordi systemet tænker anderledes end man gør på arbejdsmarkedet og man selv regner med

der noget i teknikken der gør at man ikke kan få den fulde præmie

en anden ting som jeg synes vi skal have undersøgt og det vil jeg bede ministeren om at undersøge

er syv og tredive timer overenskomsten men timerne

tæller måske ikke så meget og så kommer de i klemme

ikke helt tjek på hvordan forholdene er i den forbindelse jeg har afleveret

beskæftigelsesministeren og bedt om

virkelig er et problem i den forbindelse jeg har også

noget der ikke rigtig hænger sammen

skal selvfølgelig have sikret os at der ikke er andre der kommer i klemme for

der er kommet i klemme i systemet

det antal arbejdstimer man skal have og så gør

tredjebehandler forslaget her men opbakning fra dansk folkeparti

følte det ganske uretfærdigt at de skulle rammes af den her beregningsmetode derfor stemmer vi selvfølgelig for

af systemet på det her område så alle bliver ligestillet men jeg har bemærket at

fra høringen om forslaget

skævhed i regnemetoderne

når vi regner ud hvor mange timer en normal arbejder arbejder per år så er

fire og tyve timer det fremkommer ved at man siger syv og tredive timer om ugen og to og halvtreds uger per kalenderår

så skal trækkes for eksempel et år fra hvor man har haft dagpenge

faktisk nitten fire og tyve timer plus de enkeltdage der måtte være det er en oplagt uretfærdighed der kan betyde

man regner på den måde og det har sandsynligvis ikke været hensigten ministeren har dog afvist

en overvejelse værd om vi kunne

det er foas og andres vurdering

flere der mister præmieportioner på grund af den her problemstilling

på grund af skudårsproblemet

så også får rettet den her fejl men vi kan stemme for

fejl som ingen har ønsket og som ikke har været tilsigtet vil jeg gerne tilføje nemlig at

skudårsproblematikken kan gøre at der er nogle der får udbetalt mindre

i høringsfasen blandt andet fra foa

uheldige konsekvens der er af skudårsproblematikken

mange andre ting man kan diskutere både i forhold til efterlønsreglerne og dagpengereglerne

står velfærdsforligets ord altså ved

det er der altså taget højde for

er det det der gælder også selv om den faktiske arbejdstid måtte være kortere på grund af den arbejdstilrettelæggelse der er når

disse genstande og de arkivalier der er på vores kulturarvsinstitutioner

sige ja til at støtte lovforslaget

der skal foretages vi vil også godt lige dyrke

det er nødvendigt at stille det op på den måde som det er

det skrevet ind i loven i stedet for så med

vil vi se på hvad vi kan få frem af oplysninger under udvalgsarbejdet inden vi tager

almindelige borgere det er derfor udelukkende positivt at vi har så mange samlinger og arkiver som er åbne for offentligheden men desværre

åbenheden på blandt andet statens arkiver resulteret i et omfattende tyveri af arkivalier som

vi har set over en årrække blev unikke historiske dokumenter systematisk smuglet ud af arkivets læsesale statens samlinger og arkiver fungerer på mange måder jo som vores nationale hukommelse det er jo derfor en utrolig vigtig opgave at sørge for at lignende tyverier ikke vil være mulige i fremtiden udfordringen har selvfølgelig været at finde den rette balance mellem kontrol og sikkerhed på den ene side

åbenhed og tillid til brugerne på den anden side med det her forslag synes socialdemokraterne at vi har fundet balancen vi bakker derfor op om at det fremover skal være muligt

visitere personer der har adgang til samlinger på statslige eller statsanerkendte kulturarvsinstitutioner den gældende lov som vi har fra nitten otte og halvfjerds

giver udelukkende det kongelige bibliotek beføjelser til at foretage visitationer af brugere og det er desværre

bliver det muligt for kulturarvsinstitutioner at anmode kulturministeren om at få beføjelser til at visitere brugere hvis man vurderer at

vil det altså blive muligt for eksempel at undersøge tasker fra personer der har været i fysisk kontakt med historiske dokumenter i en læsesal på et arkiv det vil styrke sikkerheden

gå på kompromis med tilgængeligheden der vil naturligvis blive skiltet sådan at brugerne er bekendt med betingelserne på de forskellige institutioner jeg må sige

umiddelbart at have hørt venstres ordførertale at det undrer mig at

med til at sikre at man ikke kan smugle dokumenter ud som vi har set det fra nogle af vores statslige arkiver

det her lovforslag bygger på de erfaringer man har og fra

så det tager jo sit udgangspunkt i den praksis der allerede er på institutionerne derfor forekommer det mig dybt mærkeligt at venstre

men socialdemokraterne kan i hvert fald støtte

der vil udnytte denne tillid derfor er det godt at der nu bliver strammet op på lovgivningen vi havde ministeren i samråd om det den syvende november to tusind og tolv og her gjorde dansk folkeparti det meget klart at vi ville have opstramninger nu kommer lovændringen så loven giver kulturarvsinstitutioner lov til at visitere gæster det er en udvidelse af gældende lov der for øjeblikket kun gælder for det kongelige bibliotek

alle kulturarvsinstitutioner det vil sige arkiver museer biblioteker

museer hvor publikum har adgang til kulturhistoriske

tasker overtøj og lignende og der skal være et skilt om visitation

så vi kan også støtte lovforslaget på linje med socialdemokratiet og ser frem til den videre

vores fælles kulturarv sådan er det jo og når det er sådan

synes jeg det er et godt forslag der er lavet og sf støtter selvfølgelig forslaget og også at andre statslige

får mulighed for på bedre måde at sikre vores fælles

at hun kan indføre visitation på de statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner

at undgå tyverier når der også skal være frihed for de mange som besøger de institutioner

tusinde som kommer uden

så meget som at tænke på at stjæle skal det gå ud over dem fordi de meget få

gennemføres skal alle visiteres eller hvem skal visiteres hvad betyder det for dem som arbejder på institutionerne betyder det at de ansatte skal arbejde mere eller skal der ansættes flere

måske er det vigtigste af de spørgsmål spørgsmålet om retssikkerheden jeg mener at vi selvfølgelig skal passe rigtig godt på vores kulturarv

det derfor skal sikres at man så vidt muligt ikke kan stjæle fra diverse kulturarvsinstitutioner her kan visitation være en mulighed hvis problemet skal løses

dog bekymret for at der kan være nogle retssikkerhedsmæssige problemer hvis ganske almindelige mennesker kan blive udsat for visitation uden en begrundet mistanke om et kriminelt forhold

vi fra enhedslistens side foreslå at forslaget i forbindelse med udvalgsbehandlingen sendes i høring hos retspolitiske interessenter så

side af sagen kan belyses bedre og på baggrund af det vil vi tage stilling det kan for eksempel være institut for menneskerettigheder retspolitisk forening advokatrådet danske advokater og dommerforeningen det handler jo om interessenter som normalt er høringsberettigede i retsudvalget samtidig vil jeg foreslå at retsudvalget inddrages i udvalgsbehandlingen på den baggrund har vi den bedste mulighed for at gennemføre den bedste indsats over for problemerne med tyverier

vil jeg godt have svar fra de retspolitiske interessenter før jeg skal tage stilling til dette lovforslag

det mest rigtige når vi nu skal tage stilling til visitation som jo kan være et problem

det kan være en visitation af alle eller

det er alle der skal visiteres derfor

spørge dem der ved mere om det end herre alex ahrendtsen eller

ordning på det kongelige bibliotek og derfor synes jeg det er helt naturligt at

kulturministeren nu fremsætter det her forslag der giver hjemmel til også

at visitationen er begrænset til tasker pakker og lignende samt overtøj det er altså ikke en mere vidtgående visitation end det der er tale om og den hjemmel ministeren har er derfor også som jeg kan læse det begrænset til den ramme og det synes jeg er fornuftigt

kan man forlade stedet igen eller få afleveret sit

overtøj eller sine tasker et eller andet sted og så

kunne måske opfordres til at der de steder hvor der

en mulighed for at deponere sin taske hvis det er sådan at

måske også er en mulighed for at deponere sit overtøj således at man

uden for det areal hvor der er visitation kan aflevere sine egne ting gå igennem det område hvor der er visitation gå ind og besøge museet og så gå ud igen og

hente sine ting så man undgår at få visiteret det man gerne vil undgå skal visiteres uden at det selvfølgelig medfører en risiko for at

stjæler noget den overvejelse kunne man gøre sig i forbindelse med de nærmere regler jeg vil blot spørge ministeren om der er eksempler på at

godt forestille sig at der var private samlinger hvor vi også havde kulturarv vi fandt det værd at bevare

vil bare spørge ministeren om der har været sådanne ønsker

mennesker der har vagt på et museum har ingen som helst kompetence til at gå længere end til at undersøge en taske en mappe en pakke et stykke overtøj

er politiet der har den opgave og det ligger helt uden for det her lovforslag men vi kan belyse det yderligere hvis der

i udvalget og finde ud af hvordan vi

jo har godkendt lovforslaget inden det blev fremsat i folketinget så derfor

er nogen problemer i den sammenhæng men

inden man går ind på selve museet og

lars barfoed spørger også om der er private samlinger som kunne være interesseret i at være omfattet

også kan være private samlinger som er blevet statsanerkendt

omfattet af lovforslaget men det kan vi også

lovforslaget fremsat for at styrke beskyttelsen mod tyveri ved statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner lovforslaget er fremsat som følge af det tyveri der har været på statens arkiver hvor der over en årrække uretmæssigt

fra statens arkivers læsesal det kongelige

jo siden nitten otte og halvfjerds haft hjemmel til at foretage visitation efter bestemmelserne i lov om visse foranstaltninger mod tyveri fra det kongelige bibliotek i lyset af de førnævnte erfaringer statens arkiver er det kulturministeriets vurdering at for at imødegå lignende tilfælde af tyverier er det nødvendigt at loven fremover også kan finde anvendelse på andre statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner hvor der er publikumsadgang til samlingerne det er det der er det centrale kriterie lovforslaget lægger derfor op til at kulturministeren kan bestemme at der på visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner

det skal sikres at lovens anvendelsesområde mere

fleksibelt kan imødekomme et behov for en visitationsforanstaltning ved en kulturarvsinstitution og derfor en bemyndigelse

vi forventer ikke at alle kulturarvsinstitutioner har brug for visitation

fremsættes et ønske fra den pågældende institution og der skal indsendes en anmodning til kulturministerens vurdering og så skal visitationen foretages efter de forskrifter der godkendes i den sammenhæng og det bliver altså en begrænset visitation til tasker pakker og lignende samt overtøj og lignende dækker over mapper

at lovens anvendelsesområde alene udvides til de kulturarvsinstitutioner hvor der vurderes at være et behov for at gennemføre visitation af personer så det er bestemt ikke dem alle lovforslaget lægger op til at lovændringen skal træde i kraft den første januar to tusind og fjorten og det er min vurdering at udvalgsarbejdet selv med de ønsker der er formuleret i dag vil kunne være færdigt sådan at loven kan træde i kraft

besøgscentre en lang række aktiviteter og turistattraktioner i danmark som på ingen måde er statsanerkendt

netop er kommet fra de mindre biografer vi har naturligvis fuld forståelse for at en eventuel offentlig støtte ikke må virke konkurrenceforvridende og at anmodningen fra europa kommissionen til kulturministeriet selvfølgelig ikke må siddes overhørig på den anden side er det vigtigt ikke at gå videre end den omtalte forordning tilsiger vi skal ikke gå

i håndhævelsen af eu reglerne end de andre medlemslande dette aspekt er noget vi ønsker at afdække i forbindelse

at offentlig støtte forvrider konkurrencen men er biografen derimod det eneste tilbud i et lokalsamfund langt fra større byer er det mindre indlysende at støtten skulle skade konkurrencen og så meget desto vigtigere er det at støtte den pågældende biograf så også her er vi nødt til at få afdækket hvordan forordningens rækkevidde vil være og få afdækket hvor mange og i hvilket omfang lokale biografer vil blive påvirket af de planlagte ændringer

muligheden for at undtage lokale biografer

særlige forhold gør sig gældende her kan vi med fordel skele til den afdækning vi foretog i forbindelse med ændringen af museumsloven i

at de ønskede præciseringer fastsættes i samarbejde med partierne i filmforligskredsen kunstbiograferne har ligeledes udtrykt stor utryghed i forbindelse med de foreslåede ændringer

lagt op til at kommunerne kan yde støtte uden loft til gengæld frygter kunstbiograferne at nye regler for deres repertoire vil ødelægge deres eksistensgrundlag det vil et krav om alene at vise meget smalle film gøre for det er nemlig film med en lidt bredere appel

sikrer kunstbiografer en livsnødvendig indtægt så også her er vi nødt til at få en afklaring fra ministeren i forbindelse med vores udvalgsbehandling af lovforslaget kulturtilbud uden for de store byer er afgørende for lokalsamfundene og

hvorvidt kulturministeren kulturministeren kan indfri dette krav vil udvalgsbehandlingen jo vise og herefter vil venstre afgøre om vi kan tilslutte os det nærværende lovforslag og det er jo lidt skuffende at jeg skal stå

er ude at sige at det der lægges op til er

at det vi jo lagde op til i vores tale var

at de lokale biografer er der men vi er jo altså også i en situation hvor

vi som retsstat selvfølgelig skal overholde

forordninger der kommer fra eu jeg har da heller ikke hørt at dansk folkeparti

en fin balance hvor vi selvfølgelig ikke er i karambolage med eu forordningen men samtidig også sikrer lokale biografer dér hvor det overhovedet er muligt fordi vi ønsker det lokale biograftilbud

kan ikke blive mere konkret end det fordi det er jo det den videre dialog

der hørte vi ikke ret meget fra venstre man måtte forstå at når nu der var nogle der

jeg kan også forstå at herre michael aastrup

få det slået fast i dag

via det danske filminstitut og fremover vil det også være

vurdere om kunstbiograferne

så haft en dialog med alle de forskellige interessante parter der er inklusive kunstbiograferne

vil gå ud over deres eksistensgrundlag

håber på at den dialog

meldinger om den nervøsitet som man havde i starten netop fordi

og de kriterier som kunstbiografer i dag bliver vurderet efter af filminstituttet og den måde man vil gøre på i fremtiden og i særdeleshed det at der ikke bliver noget økonomisk loft

som der gør i forhold til de lokale biografer med det her forslag vil ordføreren uddybe

er konkurrenceforvridende for

biografmarkedet på i andre lande det er baggrunden for det her

at forstå i debatten er at biografer både er

drevne og er dermed et erhverv derfor er den her sag jo heller ikke

det er også vigtigt for socialdemokraterne at kommunerne har mulighed for at føre en aktiv kulturpolitik det er i kommunernes kulturtilbud at de fleste af os får de første møder med kulturen

i skolen på idrætsanlæggene på byens museer og også de steder hvor kommunen ønsker at

et stort stort privat marked der konkurrerer om biografgæsterne til de store film hvis vi ønsker den udbredelse af biografer som vi har

som fungerer på kommercielle vilkår

konkurrencevilkår vi skal finde

mulighed for at kommuner fortsat kan støtte lokal biografdrift men også støtte de kulturelle aktiviteter der foregår i mange lokale

det selvfølgelig vigtigt som det allerede nævnt her at man stadig væk har mulighed for

støtte kunstbiograferne i øvrigt uden noget loft over støtten så det vi vil komme til at se med det her lovforslag

generelt vil kunne modtage op til

kroner årligt hvis man ikke er en kunstbiograf

på nær vel noget der ligner

par hundrede biografer vi har vil få nøjagtig den samme støtte som

deres virksomhed fordi der jo netop

samme niveau med udgangspunkt i at det er filminstituttet

biograferne så det vi med det her lovforslag sikrer er altså en balance mellem mulighederne for at drive kommercielle biografer i danmark og mulighederne for at kommunerne fortsat kan støtte biografdrift det kan de fortsat det

lovforslag vil være meget meget begrænset

på i dels støtte til biografdrift dels støtte til de kulturelle

kulturhuse som det jo er mange steder

socialdemokraterne ikke at det her lovforslag kommer til at skade nogen biografdrift

de steder hvor kommunerne i dag yder ret store tilskud og på den baggrund kan vi støtte

for det andet snakkede han

hvad er det konkurrenceforvridning mellem er det palads eller cinemax på den ene side og så nogle

lokale biografer på syddjursland eller i

regulering af hvor meget offentlig støtte der kan gives til biografer netop fordi

nu får vi det så også i danmark fordi der er nogle store biografer der har klaget

så stor en konkurrence udgør de her små biografer altså heller ikke i det store billede nu er det sådan det er og derfor må vi jo forsøge

implementere en lovgivning i danmark der gør at de lokale biografer alligevel kan eksistere og at kommunerne fortsat har mulighed for at støtte biografdrift og at vi kan opretholde kunstbiografer det gør det her lovforslag

dem der ikke er kommercielle udgør en lille del af markedet men men der gælder jo altså nogle principper jeg synes bare det væsentlige er

til at ramme nogen biografer i danmark og efter min opfattelse gør det det ikke man kan organisere sig på en sådan måde at man fortsat kan opretholde den støtte man i dag giver

vi har jo lokalbiografer der er støttet af kommunen fordi de ikke kan klare sig og så kommer man og siger at det er af hensyn til konkurrenceevnen den sammenhæng bliver ordføreren nødt til at forklare mig vi ser ingen

en lovgivning inden for de retningslinjer der ligger fra eus side der gør at vi fortsat kan opretholde det antal biografer vi har i dag ja det kan vi kan vi organisere os sådan inden for eu lovgivningen at vi fortsat har små biografer i

biografer der er lokale kommunale kulturhuse ja det kan vi

jeg vil gerne høre hvad ordføreren egentlig mener om det nærhedsprincip

en nærhedssag hvornår gælder nærhedsprincippet var det ikke en kamp som regeringen burde tage så eu ikke også

jamen til det land man er vi er et lille land der har mange biografer og som i øvrigt har en fremragende filmproduktion

jo også i lyset af at det netop er en forordning det betyder at vi jo ikke

og så har vi bare at rette ind til højre

mogens jensen bekymret over det

forsvare fordi den her

at vi kan opretholde de biografer vi har i dag de kan stadig væk få kommunal støtte de kan stadig væk

en eu regulering på det her område sådan at den gode danske biograftradition kan

er givetvis nogle bekymringer og dem må vi selvfølgelig tage med i

men jeg har også set tallene for

der egentlig vil blive ramt af lovgivningen her og de få der vil blive ramt vil kunne organisere sig ud af det så jeg ser ingen problemer man maner et spøgelse

sagt ja i europaudvalget men det har man altså gjort og det har venstre i øvrigt også

kommissionen

kommissionen og fremprovokerer den her situation det havde jeg

fordi det betyder at vi kan bevare danske biografer i danmark

kan true eksistensen for

der jo ikke er på nuværende tidspunkt hvorfor skal det hastes igennem med risiko for

lovgivning så mener jeg ikke at de har grund til at være bekymrede hvis man ser på tallene i

støtte som de gør i dag og mere til

problemer vil kunne organisere sig på en sådan måde

penge til det der er kulturaktiviteter

skal bidrage til at folk får en reel forståelse af hvad der ligger i det her lovforslag frem for at bidrage til at spøgelset bare bliver manet yderligere

kan true deres liv så synes jeg da at det mindste

at mødes i filmforligskredsen så vi kan få en diskussion om de juridiske aspekter af det her

jo også hvordan systemet fungerer så må vi regulere sådan som der bliver reguleret men vi gør det på vores danske måde så vi fortsat kan have lokale danske biografer

vil jeg blot høre socialdemokraternes ordfører

er korrekt at det der ligesom altid har været intentionen i lovgivningen og som sådan set også afspejles her så kan man jo diskutere hvilket niveau det har

har været at søge en balance hvor man ikke

reelt set gik ind og undergravede private virksomheder men

steder hvor der ikke var kommercielle aktiviteter

være med til via kommunal hjælp at understøtte et kulturelt tilbud i et område hvor der måske ikke

i stedet for egentlig at gøre det til en diskussion om det det handler om

fra mit eget nærområde nemlig ikast bio af de her kommercielle aktører men nu er vi her og så laver vi en regulering der gør at vi netop finder balancen det

vi finder en balance mellem de kommercielle aktiviteter og den kommunale støtte således at vi fortsat kan

og når vi nu kommer videre i udvalgsbehandlingen og man ser det materiale der ligger de tal der ligger for hvordan biografer støttes i dag

at alle vil kunne se at man kan fortsætte

skyndsomst vil begrænse kommunernes støtte selv om der endnu ikke foreligger

en række større danske biografer der har klaget til

de store biografselskaber mener at støtten er konkurrenceforvridende

hvor ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kommunale tilskud lån og garanti

at kunstbiograferne kan få al den kommunale støtte de vil have mens alle de øvrige lokalbiografer højst kan få knap en million kroner over en periode på tre år kunstbiografen skal godkendes af det danske filminstitut

landet over jeg kan godt forstå at hverken kommunerne de små biografer eller de store biografkæder for den sags skyld er tilfredse for at imødekomme kommunerne bliver det i bemærkningerne af ministeriet præciseret at de fortsat kan støtte foreninger der køber forestillinger af en biograf på den måde kan man støtte en lokal biograf uden at komme på tværs af eu reglerne

ministeriet peger også på at støtten kan gives gennem foreninger der er tilknyttet en biograf men helt ærligt hvornår mander regeringen sig op til at sige nej til eu hvad med nærhedsprincippet hvis lokalbiografer ikke er nærhed ved jeg ikke længere hvad der er nærhed som man nok kan høre mener vi i dansk folkeparti at eu overhovedet ikke skal blande sig i om kommuner vil have lokalbiografer med kommunal støtte det er meget svært at se at de udgør en fare for de store biografkæder vi vil ikke være med til lovforslaget

når det nu står klart at det der vil være den almindelige praksis er at man kan støtte en kommunal biograf med en halv million

at

nitten op til tohundredetusind kr seks op til trehundredetusind

otte der ligger over det beløb

den sårede soldat i den her kamp

i støvet for eus forordninger

holdning meget klar vi vil have at kommunerne fortsat kan støtte lokalbiografer lige så meget de vil og ikke gennem forskellige fiksfakserier

meget let kunne svare på venstres ordfører redegjorde jo meget klart for at vi

altid gælder er alternativet så ikke at man melder sig ud af eu eller hvad er det for en situation man så ønsker

så må man jo tage konsekvensen og gå ud ad døren eller ønsker man at respektere at der også er et regelsystem i eu systemet

ind til de større byer for at opleve kulturpolitikken blomstrer kun hvis den gør det over det ganske land der hvor mennesker bor der hvor livet leves

mig selv inklusive er det at se en film i biografen en væsentlig del af det

få kulturoplevelser

oplevelse som bør være tilgængelig for alle mennesker men de stadig større og helt kommercielle biografer har brug for et større kommercielt marked for at være rentable og det er derfor at mange af de rent kommercielle biografer ikke er

i egne med færre indbyggere med færre publikummer

set ud fra et kulturpolitisk perspektiv overordentlig glædeligt at mange kommuner økonomisk har støttet mindre lokale biografer som ikke har kunnet fungere på helt kommercielle vilkår det har de større biografer så imidlertid klaget til kommissionen over og det er derfor vi i dag behandler det her lovforslag når alt kommer til alt synes jeg faktisk at det er et rigtig fint forslag fordi vi får slået fast at det er muligt og at det stadig væk skal være muligt for en kommune at støtte en lokal biograf men vi sætter altså en økonomisk grænse for støttens omfang nemlig på de her

grænse som også den socialdemokratiske ordfører

læst op om når langt langt de fleste biografer slet ikke op

der er nogle få

men via en omorganisering kan de stadig køre deres biografdrift videre og så er jeg oprigtigt rigtig rigtig glad for at det stadig væk er muligt at drive kunstbiografer med de kriterier

bliver der ikke sat noget økonomisk loft for støtten så alt i

radikale venstre at det er et godt lovforslag som vi kan

har regeringen syntes at det var udtryk for rettidig omhu at fremlægge og udarbejde et lovforslag som rammer så få som overhovedet muligt det er gjort med det her lovforslag og derfor synes vi faktisk at det er et godt lovforslag som vi håber

støtte til det kunstneriske indhold til

foreninger som benytter biografen i stedet for til direkte biografdrift

mindre lokale biografer kan siges at

mellem et sæt regler som danmark har tilsluttet sig eus statsstøtteregler og filmloven begge dele har folketinget tilsluttet sig

uoverensstemmelse som skal rettes op så hvis man endelig skulle gøre noget under sådan

det at give kulturministeren en uforbeholden ros

have udvist så stor kunstnerisk kreativitet at det er lykkedes at lave et ændringsforslag til filmloven som efterlever eus statsstøtteregler som vi har tilsluttet os giver kommunerne fortsat mulighed for at støtte biografdrift

har man via bemærkningerne fået lavet nogle kreative muligheder som gør at man kan fortsætte som hidtil

købet været en ret grundig høringsproces som har medført

har haft indflydelse på lovforslaget og fået præciseret bemærkningerne på en sådan måde at man også har beroliget nogle af de biografer som berettiget var lidt utrygge i udgangspunktet

den her lillebitte detalje i ændringen af filmloven er blevet håndteret

som gør at vi med oprejst pande både kan stå ved

at vi kan fastholde at vi også skal have en filmlov og dermed

kreativitet i samfund men også have mulighed for at man kan distribuere en del af den kunst som

i kommunalt støttede biografer så alt i alt

overimplementering og for det andet

store store konsekvenser for biograferne

siger at det her altså er en kæmpestor ting

fejet af bordet man kan fortsat give op til femhundredetusind kroner i støtte til kommerciel biografdrift og er der behov for mere og det er der så kan jeg forstå i otte biografer jamen så gør man det i form af

har fordi de ud over selve biografdriften også er et kulturelt samlingssted det skal kommunerne naturligvis

og derfor synes jeg det er fantastisk at man har fundet en løsning hvor man netop kan få de to elementer til at gå op i en højere enhed og jeg

med statsstøttereglerne så kunne man

at sige okay så må vi ændre filmloven

er at man både efterlever eus statsstøtteregler og samtidig giver kommunerne mulighed for med kreativ kunstnerisk frihed at sikre at de lokalt støttede biografer kan fortsætte det

at kunne understøtte kulturelle tilbud ikke mindst de steder hvor der ikke er grundlag for at der kan være

overhovedet ikke er blevet konsulteret i den her proces

hvor meget forligskreds der er om det det må venstre tage med ministeren men det ændrer jo ikke ved at der er tale om at

har ikke hørt venstre være imod at man finder en løsning som gør at man både efterlever eus statsstøtteregler og sikrer at kommunerne fortsat

biografdrift og de kulturelle aktiviteter der finder sted i forbindelse med

biografdrift eller i hvert fald i

grænsen så er hvor meget kan man give uden at man kommer i karambolage med regler

nogle biografer der helt konkret måske kan blive udfordret hvad

så til de mange høringsaktører som har indsendt høringssvar

været en diskrepans i forhold til filmloven og den er nu rettet

hidser sig op igen jeg forstår at det handler om at man ikke er blevet indkaldt til et møde

altså man har spurgt ni og firs kommuner

i lovforslaget og i bemærkningerne dertil

ikke elimineret så i hvert fald forklaret

synes jo at det der er ideen med folkestyret er at man laver lovforslag og laver ændringsforslag

finder løsninger på nogle af de udfordringer vi står over for der er ingen der lider

jeg har lyst

lavet en bagatelgrænse for at man skulle undgå at få en lang række sager sager ikke bare

en bagatelgrænse som gør at man kan give statsstøtte på op til de her cirka femhundredetusind

i en lang række sammenhænge så på den måde

er statsstøttereglerne også til glæde for danmark så har der været en høringsproces

sket præciseringer i lovforslaget i bemærkningerne

og den synes jeg ministeren har fundet frem til der er ingen biografer der bliver berørt af det kommunerne kan fortsat hvis de ønsker det det kan vi jo ikke bestemme men hvis kommunerne ønsker det

fortsat kunne give op til de femhundredetusind kroner i støtte til biografdrift

ligger gældende for de otte biografer

er fundet en løsning som i den grad er

ikke ved til alle mulige andre diskussioner som jeg kan forstå

om det kommunale vil støtte deres lille lokale biograf forslaget vil ændre filmloven så det i stedet for at

bestemme regler om det kommunale tilskud det er en ændring som ikke skyldes en ublu konkurrenceforvridning er der for eksempel nogen der tror på at der er konkurrence mellem på den ene side palads og cinemaxx og

den anden side gladsaxes og ishøjs biografer

for langt ude og når man ser på de store biografer

sidste år haft et overskud på en hundrede og to og tredive million kroner

nødt til at ryste på hovedet over de store biografer desværre ved vi jo godt at deres direktører bliver berørt af hvor mange penge de kan tjene ind til aktionærerne og derfor har de brugt deres magt til at klage over de små lokale biografer til det store eu det er et godt eksempel på eus politik

af vores bredde i kulturtilbuddet det handler jo om kapitalismen når den er værst nogle store firmaer tjener penge mens det går ud over vores alle sammens kulturtilbud

det er jo også derfor vi har valgt en kulturminister som skal forsvare og udvikle vores kulturtilbud når man læser bemærkningerne til lovforslaget

får man indtryk af at lovforslaget ikke betyder noget for biograferne men når man læser høringssvarene

finder man ud af at de små lokale biografer har bekymringer som de skriver det er bekymringen at det unikke biograflandskab vil forsvinde hvis de lokale ikke kan opnå den nødvendige økonomiske støtte kulturministeren har øjensynlig hørt efter de store biografer og siden hen har hun snakket med eu kommissionen som så har overbevist hende om at hun skal gøre noget ved kommunernes støtte til deres lokale biografer jeg synes faktisk det er for dårligt når ministeren bare klapper hælene sammen og siger javel det virker som om regeringen lukker øjnene og tager huen ned over såvel ører som øjne når eu nu blander sig i vores lokale struktur jeg ved godt at kulturministeren kommer fra et parti som i virkeligheden forguder eu og hvad skal vi gøre ved det

jeg vil faktisk godt være med til at redde de lokale biografer også på trods af eu jeg tror faktisk at vi kan diskutere det i udvalget hvor vi måske giver de lokale biografer muligheden for

hvor man skriver sociale hensyn

for eksempel være film til skoleelever pensionister

der nu ellers i forvejen afholdes

i de små biografer med kommunal støtte

være en biograf der fremmer aktivt medborgerskab nedsatte priser til de særlige grupper eller andet jeg håber

i udvalget for at redde alle de lokale biografer og uanset hvad

vi ikke meget for at eu blander sig i lokale forhold

set heller ikke meget for at det danske folketing blander sig i det kommunale selvstyre

rigtig meget for at ministeren skal have bemyndigelse men vi er heller ikke ret meget for at der bliver givet offentlig støtte som i virkeligheden er konkurrenceforvridende

bekymret når man læser høringssvarene her

alle andre kan bare omlægge deres aktiviteter så enkelt synes jeg ikke

kan være så fuldstændig sikker på at det er sådan her det forholder sig

udtryk for at eus regler om statsstøtte kommer i karambolage med vores egen filmlov og det er et udtryk for synes jeg hvordan vi skal prøve at navigere

om noget som vi i virkeligheden har forpligtet os til

også lidt forvirret når venstre på den ene side klandrer dansk folkeparti for at kritisere at eu skal blande sig i det her for som venstre siger er det jo noget vi er forpligtet til at følge og på den anden side så altså alligevel ikke i dag

eller imod det her forslag jeg gik egentlig ned i salen med

vi fra liberal alliances side skulle støtte det her forslag

debatten her har bidraget til at skabe forvirring på et højere niveau og derfor har jeg i hvert fald brug for at vi i udvalgsbehandlingen får gravet nogle spadestik dybere

hvor mange der støtter biografer ni og firs kommuner har svaret fem og tredive siger at de slet ikke støtter biografer i dag otte og halvtreds svarer at

sige det som er grænsen

og som sagt er det min vurdering og det er jo også det der ligger i lovforslaget at man ved at organisere sig på en anden måde fortsat

så bekymret men som jeg også har sagt tidligere

diskussionen i dag har jo vist at der er meget

og vi ved jo faktisk ikke hvordan man vil tolke det da vi

ved domstolene vi er bare blevet adviseret om at

det her forslag er jo et forsøg på at slippe uden om den del af det

ikke har nogen information vi er ikke blevet inddraget i en forhandling vi har ikke fået nogen tilkendegivelser

gør at regeringen vurderer at det er præcis

og ikke for eksempel en million kroner eller en million kroner eller mindre

liberal alliance jo også indgår

efter debatten i dag står tilbage med

ligger siden ordføreren så klart siger

sige

tolkningen af hvordan vi skal følge eus regler om statsstøtte og på den anden side hvis det nu er så sikkert at her

er helt sikker på at det her lander på den rigtige måde så det er ikke

skoser venstre for at ønske sagen udboret yderligere før man tager stilling overhovedet ikke jeg undrer mig bare lidt over positionen

støtte op om kulturelle aktiviteter i det nære samfund og i det ganske land

for eksempel derfor det konservative folkeparti har medvirket til

der er nogle gange behov for at vi vi politisk skaber nogle rammevilkår der sikrer mindre virksomheder for eksempel i små byer så der er et handelsliv og dermed et liv for borgerne og familierne i de mindre byer på samme måde er det vigtigt at vi understøtter at der kan være et kulturliv i de små byer især i de områder hvor der ikke er så meget vækst og

det gør vi jo blandt andet ved at tillade at kommunerne kan give støtte til kulturpolitiske aktiviteter derunder til biografer som jo netop bidrager til at skabe liv kulturelt og samlet set understøtter at der er liv i de mindre samfund derfor synes vi

folkeparti at det er dybt problematisk hvis vi fra folketingets side skal til at lave snærende regler for hvad kommunerne kan og ikke kan

der er rigtig mange kommuner rigtig mange byer og små bysamfund hvor det

har en stor betydning at man kan give støtte til biografen for ellers kunne den ikke eksistere

den oplysning i det her lovforslag

kommissionen åbenbart ser et problem med det men jeg synes det er meget mærkeligt at vi får forelagt et lovforslag uden nogen som helst dokumentation for at det virkelig skulle være i strid med eu retten at man i nogle mindre kommuner giver støtte til nogle biografer altså vi taler om eu om

kommissionen finder det berettiget at intervenere i om man helt lokalt i nogle mindre byer kan give støtte til noget biografdrift det påvirker altså ikke samhandelen mellem medlemslandene i eu det påvirker ikke konkurrencen i det indre marked at der er nogle biografer som får støtte så folk kan få lidt glæde af at se film i biografen som de ellers

biografen ikke fik støtte der er ikke nogen dokumentation i det her lovforslag der på nogen måde

for slet ikke at tale om dokumenterer at der er et tvingende behov for at gennemføre regler

ikke er behov for at lave regler der begrænser kommunerne på det her område så synes jeg vi skal lave nogen regler der begrænser kommunerne på det her område så det konservative folkeparti kan i hvert fald ikke på det foreliggende grundlag støtte lovforslaget vi vil stemme imod lovforslaget vi vil naturligvis deltage i udvalgsarbejdet og også gerne i møder med ministeren hvor vi så muligvis kan få mere frem på bordet med hensyn til

er der ikke nogen grund til at lave regler på det her område og som sagt når der ikke

synes vi vi skal lade være og derfor afviser vi lovforslaget som

skinbarlig liberalist der bare vil

alting køre uden at vi politisk

nogle gange opstiller nogle rammevilkår for det

er behov for at vi for eksempel kulturpolitisk fastlægger nogle rammer fordi der er noget der er vigtigere vigtigere end kun det at se på

vi må også nogle gange skabe nogle rammevilkår som gør at livet kan leves rundtomkring i de små byer det

vi for eksempel har medvirket til at lave nogle begrænsninger i planlovgivningen der sikrer mindre butikker i små byer det kan godt være at det så er en begrænsning af konkurrencen men det sikrer livet i de små byer

er tæt på en dagligvarehandel på samme måde sikrer vi altså kulturpolitisk liv i nogle mindre byer ved

kommissionen hvis vi synes de er tossede eller for centralistiske så siger vi nej til dem

samarbejde der hvor der er behov for det hvor der er brug for det men jeg kan ikke se at der er noget behov for at eu skal lave regler om hvordan

og så længe det ikke overhovedet er dokumenteret er argumenteret ordentligt

må man jo forholde sig til den jeg jeg vil bare sige at der skal meget til før jeg og det konservative folkeparti bliver overbevist om at der er eu regler der virkelig forhindrer en kommune i at give lidt støtte til en lokal biograf jeg kan overhovedet ikke se hvordan det påvirker

vi kan jo ikke af det her læse hvordan der er argumenteret fra europa kommissionens side så jeg kan umuligt forholde mig til det

fået forelagt præcis hvad det er for en argumentation de har anvendt

til eu reglerne at man giver støtte til en lokal

at socialdemokraternes ordfører herre mogens jensen siger at det er et problem at det er de store

ergo overholder man de spilleregler i den klub man så gerne vil være medlem af og sidde

min slagter er måske lidt tættere på men det er meget meget tæt på men man kan ikke forholde sig til det her

siden jeg kom i europaudvalget tilbage i to tusind og ni sådan er det

eller synes at man ikke rigtig lige ved hvor man vil hen

ønsker vi jo at respektere at danmark er medlem af eu

jeg gik ud fra at når venstre siger ja til en forordning

at man siger nej eller er det bare fordi det er et forslag fra eu

så siger vi da ja til den og så kan vi jo altid lige

kommer fra eu man siger ja

at vi er andre i folketinget som vil tillade os at være kritiske over for eu forslag det konservative folkeparti er stærk tilhænger af eu samarbejdet men vi ønsker ikke at se et unødvendigt centralistisk eu vi ønsker heller ikke at

vi ønsker ikke at bøje os for fortolkninger af regler som vi ikke er enige i derfor siger vi nej til det her

som vil blive berørt så meget kan jeg da huske af det og tro mig

kommunalpolitik som jeg har nævnt tidligere og nogle lokale biografer som får noget støtte så selvfølgelig må jeg da blande mig jeg mener bare eu er gået for vidt i det her

nogen der sidder ude i kommunerne og kerer os om biograferne

nitten otte og halvfems to tusind og seks intet står om det her hvorfor i alverden engagerer fru pia adelsteen sig så ikke

kommer så siger man ja

ikke tænkt over at jeg skulle invitere venstre

paragrafferne i filmloven som er omfattet af

det sker dels med henblik på at sikre at den kommunale støtte ikke i et urimeligt omfang virker konkurrenceforvridende i forhold til den kommercielle biografdrift dels med henblik på at fastholde kommunernes mulighed for at engagere sig i udviklingen af det lokale biografmiljø der typisk ikke er kommercielt bæredygtigt baggrunden for

at en række større danske biografer har klaget til kommissionen over

filmlovens § atten der giver kommunerne hjemmel til at yde støtte til biografvirksomhed

i dag ikke fastsat nærmere regler for den kommunale støtte til netop den aktivitet kommissionen har på baggrund af en dialog med kulturministeriet

foregår jo i en forhandling om det eksisterende støttegrundlag tilkendegivet at kriterierne for kommunal støtte bør præciseres i lyset af udviklingen inden for statsstøttereglerne forklaringen er at når der er statsstøtte så skal der være regler for hvordan den statsstøtte er indrettet på den baggrund foreslås det

der kan ydes støtte til kunstbiografer og punkt to der kan ydes støtte til øvrige biografer i overensstemmelse med eus såkaldte de minimis regler og det er den forordning som der har været talt om i løbet af

begivenhed om kunstbiografer er der at sige at de vil kunne modtage støtte uden noget maksimumsloft for støtten hvis biograferne opfylder

for en kunstbiograf kriterierne for en kunstbiograf indebærer bla

et repertoire der primært har til formål at øge kulturel mangfoldighed og tilbyde publikum et bredt udbud af film

kunstbiografer skal godkendes af det danske filminstitut det bliver de i dag

de nærmere kriterier

kriterier der allerede gælder for kunstbiografer og de vil blive udstedt igennem en bekendtgørelse de øvrige biografer vil efter eus de minimis minimis regler kunne modtage op til tohundredetusind euro svarende til cirka en million kroner beregnet over en tre årig periode altså et tilskud på gennemsnitlig femhundredetusind kroner om året det beløb er forhandlet mellem kulturministeriet og kommissionen under denne sag

fordi dér fritages langt langt langt

fleste biografer for overhovedet at blive berørt af den her lovgivning

otte biografer der får over femhundredetusind kroner om året det vender jeg tilbage til

opmærksom på at en lang række lokale biografer også fungerer som kulturhuse med forskellige kulturelle aktiviteter der ikke har direkte forbindelse med almindelig offentlig filmforevisning i dag modtager mange lokalbiografer kommunal støtte til en række kulturelle aktiviteter det kan være filmrelaterede tilbud i form af særlig filmklubber det kan være undervisningstilbud til klasser fra kommunens skoler og andre kulturelle aktiviteter

også være pensionistforeningens brug af biografen

er kulturelle aktiviteter som adskiller sig fra det der er defineret som den kommercielle del af biografdriften og den kommercielle del er udelukkende det at man viser en kongelig affære i

gladsaxe bio og den kan man tage ind og se i kino i lyngby

i en biograf der får støtte

en biograf der ikke får støtte er den der er omfattet af statsstøttereglerne

lovforslaget har altså ikke til formål at begrænse kommunernes mulighed for at yde støtte til sådanne kulturelle aktiviteter

finder sted i det hus hvor biografen også er biograferne vil derfor fortsat kunne varetage funktionen som lokale kulturhuse når blot man udskiller støtten til de kulturelle aktiviteter

foreslås endvidere at der indføres en overgangsordning med henblik på at give kommunerne mulighed for at tilpasse sig de nye regler og med den præcisering af reglerne er det min vurdering at kommunerne fortsat kan yde støtte til lokale biografer og understøtte et rigt og varieret biografudbud i hele danmark til gavn for publikum og dansk film

jeg vil selvfølgelig være behjælpelig med alt det der ønskes af ordførerne

sige til herre michael aastrup jensen

god og åben dialog i den

at jeg har undgået venstre i den her fase

haft den opfattelse det er dog en høringsproces der

venstre så ikke henvendt sig til mig om

ikke er forligsstof men lad os nu love hinanden en åben dialog for at finde ud af hvordan vi mest konstruktivt

jørgen arbo bæhr

bestemme de kulturelle tilskud til biograferne nej det skal kulturministeren ikke

men kulturministeriet har forhandlet en løsning igennem med kommissionen så vi nu opfylder det der er

at der er et regelsæt for hvordan man så giver den statsstøtte det er det der er resultatet

§ atten som

til

et spadestik dybere og vi kan

alle tænkelige spørgsmål

at man altså meget nøje

det er sket i forbindelse med høringen vi

bemærkningerne til lovforslaget

efter høringen og det er efter de høringssvar der er kommet og som

præciseret hvordan man skal forstå at man kan skille den kommercielle del af biografen fra kulturtilbuddene i øvrigt i det samme lokale i virkeligheden

vi har talt om det og de er fuldstændig beroliget nu de ved hvordan de skal gøre

kender systematikken i det her og jeg har lovet alle de andre syv

hovedstaden og som har tilskud der er større end den halve million om året

jeg kan forstå at

fra konservativ side ikke ønske om at regler der begrænser kommunernes tilskud skal laves herinde vi begrænser

set ikke kommunernes tilskud

kulturhuse og til kulturaktiviteter osv

som kan foregå i de huse hvor biograferne også er det eneste vi har forsøgt at arbejde med

vi kan sige til kommissionen at nu har vi regler og det er det vi skal have når der er statsstøtte og de regler kommer ikke til at berøre de biografer der er i danmark i dag bortset fra de otte som der er fundet en præcisering

den gør det klart at man kan adskille biograftilskuddet den kommercielle del fra kulturtilbuddene

bestemme størrelsen af det er ikke noget jeg skal bestemme størrelsen af det gør kommunerne selv

kan mødes i udvalgsforhandlingerne og få belyst de spørgsmål

sag indebærer det måske lidt mere end skriftlige svar

om den her sag

det skåret fuldstændig ud i pap

og halvtredstusind trehundredetusind og

så vil de fleste være under

og en lokalbiograf er da i høj grad en kriseramt virksomhed hvorfor har man ikke

og 2013 er der otte eller er der færre eller er der flere det er den ene ting det andet er

oplysninger om anlægsstøtte støtte til digitalisering og anden offentlig støtte betyder det heller ikke noget for hvor mange biografer som i virkeligheden får mere end

anden tolkning af eu reglerne på det her område

vil bidrage med en en juridisk gennemgang af hvad der

hvor skillelinjen mellem kulturel egenart og mangfoldighed

enkelte nationers område og traktatens bestemmelser og dermed også de deraf følgende forordninger om statsstøtte så jeg vil hilse det meget velkommen at ministeren ligesom foranlediger at vi

så sært at der er nogen der kan finde på at spørge om hvorvidt det er rimeligt at give så store tilskud som nogle af de biografer jeg

sagkyndig bistand til for at finde ud af hvordan man kan adskille kulturelle aktiviteter fra

gøre hvad vi kan for at håndhæve statsstøttereglerne og acceptere at de også

en fordel at have dem og derfor også være

god dialog med kommissionen om hvordan vi håndterer det i de tilfælde hvor det grænser til det

kalde det kulturelle som jeg

lars barfoed hentyder til og som der også blev spurgt om fra

ministeren egentlig selv synes at det er rimeligt at man griber ind over for det her det kan så være at ministeren

vi juridisk er tvunget til det men mener ministeren egentlig at det er rimeligt at man skal gribe ind over for kommunernes tilskud til lokale

og så finde den løsning som er bedst mulig og som kan tilgodese at vi ønsker at kommunerne skal kunne føre deres kulturpolitik med det tilskudsniveau som de selv ønsker det er det vi har

synes selv at det er lykkedes konstruktivt at finde en måde

det ikke forhindres og hvor vi kan blive ved med at bevare de biografer der i dag

set også have kunnet nå til enighed om den overordnede målsætning om at vi også i en tid hvor medierne konvergerer fortsat skal opretholde et alsidigt og mangfoldigt mediemarked som kan være med til at understøtte den demokratiske debat og som kan være med til at understøtte dækningen af hvad der sker i et samfund som det danske og som samtidig også er med til at understøtte mediernes demokratiske kritiske og uafhængige funktion

overordnede mål om en omlægning af mediestøtten

at omlægge støtten på vi synes ikke at det er en reel modernisering der er tale om i

de rigtige beslutninger og tør træde ind i den digitale virkelighed som medierne befinder sig i og dermed også lave en moderniseret lovgivning som forholder sig til at i dag er tv ikke kun tv dr er ikke kun tv og aviser er ikke kun aviser men at alle i dag er til stede på digitale platforme at der er nye nichemedier der opstår hver dag og at de medier ligger i indbyrdes konkurrence

er med til at give vores mediemarked en helt anden underskov og en helt anden mangfoldighed end der var tale om tidligere

altså træffe nogle beslutninger der på sigt sikrer at vi har én lovgivning og ikke to lovgivninger som ligesom lader som om der er tale om to helt forskellige måder at have samfundsdebat og

sammensmeltning som der sådan set

at ske også burde have mundet ud i at vi nu lavede en

moderniseret medielovgivning hvor vi med en overgangsordning lagde grundstenene til at vi kunne modernisere mediestøtten

vi samtidig også satte nogle sigtelinjer op for hvordan vi

mediestøtten teknologineutral og platformsneutral

lave en lovgivning der for alvor peger fremad har regeringen sammen med enhedslisten nu lavet en aftale som pålægger medierne en ekstra lønsumsafgift og dermed er med til at koste arbejdspladser rundt i landet

med enhedslisten i forbindelse med finansloven opfundet en reklameafgift som også påvirker mange af de samme medieaktører som det her lovforslag

en check til lo som tak for velkomstsstøtten og indfører et ejerskabskriterie som jo reelt set betyder at et dagblad som ingeniøren lige pludselig står i

de er ejet af ingeniørernes forening i danmark

det giver ingen logisk mening at man indfører et ejerskabskriterie som en lang række af høringssvarene også peger på er i direkte strid med det der både er intentionerne i lovgivningen men også er det der er traditionen i dansk medielovgivning

så i en situation hvor vi reelt set får sådan et mediestøttebingo

ekstra bladet ekstra bladet vinder adskillige millioner kroner på den omlægning som regeringen laver sammen med enhedslisten hvorimod et lille regionalt medie som samsø posten

det er uigennemtænkt det er ulogisk det har intet

og samfundsforankring af mediestøtten

det er også derfor at vi fra venstres side med beklagelse kan konstatere at på trods af de mange bekymringer der også er fremkommet i høringsprocessen og i høringssvarene fra organisationer og interessenter i

på nogen måde lagt op til at flytte et komma i lovforslaget

må sige som vi også sagde da forhandlingerne

til at støtte det lovforslag der ligger i dag vi havde håbet på at vi kunne have lavet en reel modernisering af

for regeringen har ikke haft viljen til reelt set at være med til at modernisere mediestøtten derfor kan vi heller ikke støtte l tyve som det

som har været sammensat til at komme med anbefalinger til hvordan vi skulle indrette mediestøtten

hele mediebranchen har været repræsenteret det er jo deres principper og deres arbejde vi nu rent faktisk bruger til at indføre den nye mediestøtte

har været med til at sætte i gang

ærlig talt er trist

bekymrer det ikke fru ellen trane nørby at venstre er fuldstændig uenig med hele mediebranchen når man forlanger

ville sammenblande licens

som skulle bygge på at man skulle omfordele inden for den eksisterende ramme

starter med at indføre en lønsumsafgift på dagbladene som betyder at man mister adskillige millioner som ellers er med til at sikre at vi har regionalt funderede medier som er med til at dække det der sker i vores lokalsamfund over hele landet

at herre mogens jensen og regeringen har gjort det her til en tak for sidst til lo

som i høj grad handler om smagsdommeri

herre

fundamentalt med det der var grundlaget i dyremoseudvalgets anbefalinger

hvor det her lovforslag ikke sætter sigtelinjerne til det der ellers var bred politisk enighed om nemlig at det her var et første skridt hen i retning af det som anker brink lund rapporten pegede på nemlig at vi har behov for en reel modernisering hvor vi også samtænker lovgivning på medieområdet

risikerer at der er dagblade der drejer nøglen om ikke mindst ude i de

små lokalsamfund hvor det lokale dagblad

ærgerligt at regeringen bare har ladet hånt om

det til en spareøvelse i stedet for at et område hvor vi finder nogle fælles løsninger for hvordan vi kan modernisere

som netop beroede på at man omfordelte støtten

et meget meget stort tocifret millionbeløb fra aviserne for nogle dagblade var rigtig mange penge

internetmediet spiller en større og større rolle debatten har taget sit udgangspunkt i et omfattende udredningsarbejde som er

af medieforskerne anker brink lund og preben sepstrup og et meget detaljeret udvalgsarbejde med deltagelse af mediebranchen og under ledelse af henning dyremose det er altså på en solid baggrund at vi med det her lovforslag bygger videre på det arbejde som den tidligere regering satte i gang og som er fortsat under den her regering og udmønter en ny

mediestøtte med udgangspunkt i principperne i dyremoseudvalgets anbefalinger udgangspunktet er at indrette mediestøtten så den medvirker til at løfte den demokratiske debat fremme mangfoldigheden i medierne ved netop at understøtte nye former for

i mediestøtten og det vil sige at vi nu overgår fra en mediestøtte der indtil nu har støttet distribution af trykte aviseksemplarer til

det skrevne redaktionelle indhold af medierne uanset om de er trykt eller på internettet mediestøtten vil fortsat indeholde en supplementspulje hvorfra der ydes ekstra støtte til små landsdækkende dagblade og fritstående internetmedier som stadig har det svært på mediemarkedet og der oprettes

ny innovationspulje der kan yde projektstøtte til etablering og udvikling af både trykte og internetbaserede medier

kan udvikles og at mangfoldigheden i det danske mediebillede kan bevares

kan der ydes saneringsstøtte til nyhedsmedier i akutte økonomiske vanskeligheder i de principper

har socialdemokraterne og de øvrige forligspartier haft særlig fokus på

tilgodese de lokale og regionale dagblade

er nogen tvivl om at netop de lokale medier har særlige økonomiske udfordringer i de her år men for at sikre en fornuftig indfasning af den nye støtte har vi etableret en tre årig overgangsperiode samt en særlig overgangsordning for de blade der måtte opnå mindre støtte end hidtil i

det er klart at når vi laver en ordning hvor man overgår fra at støtte trykte

der være nogle som mister og nogle som

vil ske en omfordeling og uanset hvilke principper man havde lavet

vil vi så evaluere om ordningen fungerer efter hensigten

i løbet af den kommende tid og de kommende år kommer til at se på hvordan vi i højere grad kan indrette den samlede mediestøtte i danmark efter den virkelighed at radio tv og trykte medier smelter sammen på medieplatformene det er klart det er en udfordring vi står over for men det som det her lovforslag er udtryk for

regering og som vi har bygget videre på og ja der er ændret lidt hist og pist blandt andet har vi ændret på de fordelingskriterier som dyremoseudvalget fastlagde fordi vi godt vil tilgodese de lokale dagblade frem for de store dagbladshuse så jo vi har ændret noget men de grundlæggende principper er dem som mediebranchen selv har forhandlet sig frem til

i dyremoseudvalget

det er grundlaget som det her lovforslag

det kommende folketingsår

hvordan vi i højere grad

mediestøtte sådan at vi sikrer at vi fremover i højere grad kan indrette virkeligheden på at radio tv og trykte medier altså smelter sammen så socialdemokraterne kan selvfølgelig støtte lovforslaget

et stort stort tocifret millionbeløb med både reklameafgiften

hvis man virkelig mener det der med at nu skal man gå ind og gøre noget for det lokale regionale dagblad

de udgifter man for nuværende har

der kommer en ny balance det sker desværre en række

men så er der andre og heldigvis langt de fleste lokale medier som får mere ud af den her støtte og det sker på bekostning af nogle af de store

så hvorfor i alverden skulle man ikke hellere sige ok vi sørger for at de penge kommer tilbage igen

der kommer til at være status quo som det mindste

midler fra ideelle blade til dagbladsområdet for netop at sikre at vi kunne opretholde det samme støttebeløb så det holder jo ikke hvad herre michael aastrup jensen

spørgsmål om at regeringen gør én ting men at regeringen har indført en reklameafgift som er

omkostningstung eller meget trækker indtægter ud fra en række af

og at man har indført en lønsumsafgift

ude på det enkelte dagblad bliver journalisterne jo ikke kun ansat ud fra om pengene kommer ind via annoncering eller de kommer ind fordi man ikke er blevet pålagt en ekstra lønsumsafgift på fyrre million

er med til at understøtte at man kan have en regional

de beslutninger som regeringen har truffet jo at der er rigtig rigtig mange dagblade rundtom i landet

og at det her skal være med til at understøtte lokale medier

en anden måde og det gør det jo nødvendigvis når du omlægger fra avistryk til at støtte antallet af journalister eller det redaktionelle indhold

har vi netop i ordningen lagt vægt på at understøtte de lokale og regionale medier og derfor

til de lokale og regionale medier og at der blandt de lokale og regionale medier er

udtryk for at man styrker den regionale støtte i danmark det her er tilskudsbingo som ikke er forankret i at man gerne vil være med til at understøtte samfundsdebatten og det er rigtig trist at det er den beslutning regeringen har truffet

står ordføreren ved det fælles arbejde der blev lavet i anker brink lund rapporten og som pegede på

at distribuere på tryk derfor kommer de i den her

det kan ikke undgås når vi omlægger støtten

styrke de regionale dagblade jeg kan da godt se at der ved hurtig gennemgang her af de lokale og regionale dagblade er tolv der får mere og elleve

er en generel styrkelse af de regionale dagblade så kunne ordføreren ikke bare have sagt det i sin ordførertale i stedet for at bruge som argument at det var for at styrke

det

har haft ansvaret for hvordan blev håndteret under den tidligere regering det har ikke været let alle har skullet betale den regning og det har

og det er beklageligt men det er sådan det er og heldigvis er vi nu ved at komme på rette spor

og det vil forhåbentlig også blive til glæde for

og jeg er meget enig med venstres ordfører i mange af de generelle bemærkninger som hun allerede er kommet med

simpelt hen ikke lever op til ambitionen om at sikre lokale kvalitetsnyheder til alle danskere

vi er stærkt fortørnede over at en avis som samsø posten der har været drevet i

årtier helt uforståeligt står til at miste al

hvis vi ønsker at holde liv

adgang til støtte det er jo ingen kunst at drive kvalitetsjournalistik hvis man er et stort landsdækkende eller regionalt dagblad

avis som samsø posten formår faktisk at gøre det selv om de har et ganske lille marked hvor de til gengæld har en stor abonnentprocent

i bemærkningerne til lovforslaget

understreger ministeren at forslaget skal styrke den demokratiske debat andre steder hedder det at debatten skal løftes

udbuddet af nyhedsmedier et sted i bemærkningerne går ministeren et skridt videre og skriver at loven skal øge borgernes muligheder for at holde sig informeret lokalt nationalt og internationalt de hensigter er dansk folkeparti naturligvis enige

at man har en levende debat i samfundet ikke kun her på christiansborg og nærmeste omegn men også ude i lokalsamfundene i kommunerne i udkantsområderne og på de danske øer men sådan som

desværre en uheldig diskriminering af netop øer derfor håber dansk folkeparti at man kan rette op på det i det kommende udvalgsarbejde og finde en permanent løsning for samsø posten

jo ske det at samsø posten mister al sin støtte det er en avis der

samsø posten har et oplag på cirka

man har et stort antal abonnenter uden for samsø

samsø posten fordi avisen kun har en redaktør og to deltidsansatte journalister det giver kun en

hvor lovforslaget kræver at man har tre årsværk avisen har aldrig haft tre årsværk og det er heller ikke nødvendigt at have tre årsværk på samsø posten det er ikke rimeligt

at man skaber så stor usikkerhed for et øsamfund selv om samsø har

er det en levende kommune med en kommunalbestyrelse et lokalt foreningsliv et færgebyggeri et havnebyggeri og engagerede borgere der leverer stribevis af læserbreve og debatindlæg og andre indlæg til avisen i årets løb i det øsamfund midt i kattegat er lokalavisen det der skaber sammenhængskraft i kommunen

dansk folkeparti forhåbentlig sammen med andre partier kan arbejde på at få løst under udvalgsarbejdet

i hvert fald klar til at prøve at forhandle en konstruktiv løsning i det kommende udvalgsarbejde

at man vil arbejde for at løfte debatten og skabe vækst og udvikling i landdistrikterne og samtidig vil lukke en god arbejdsplads et nyhedsmedie der har betjent lokalbefolkningen på samsø i mere end hundrede år kort sagt

er regeringens revision af mediestøtten mangelfuld den løser ikke alle

få kvalitetsnyheder frem i hele landet

meget tæt på at være uværdig for det danske samfund og den demokratiske tradition som mediestøtten ellers er skabt ud fra

ordfører i at vi skal være optaget af hvordan vi sikrer at vores små lokalsamfund

overleve og også opretholde kultur debat og dialog jeg glemte i mit svar at gøre

gives mulighed for at man kan få dispensation hvis man kun har et

frivillige der hjælper til på bladet så der er faktisk

et bingolotteri hvem der får og hvem der mister

forskellige medier kan søge også internetmedier kan søge det er måske ikke alle sammen der er er lige gode efter dansk

men når det drejer sig om samsø posten ser vi altså helst at

undtagelsesregel om at de kan søge

dagblad og det vil vi gerne bevare det vil sige

dagblade på ikke brofaste øer

et akkumuleret overskud som man kan bruge til

at balancen mellem de forskellige medietyper vi har

public service medierne over for de publicistiske medier og man kunne jo høre at socialdemokraternes ordfører mente at det var krisens

en ændring af annonceringsreglerne som nok

og en reklameafgift som også forventes at koste dagbladene omkring halvtreds million kroner det er altså mere end

som tilsvarende er blevet tilført dr er det grundlæggende problem ved den her omlægning ikke at man reelt set destabiliserer hele den mangfoldighed og balance som er nødvendig

public service licensmidlerne og så den anden dag skal gå ind og forhandle et mediestøtteforslag som i bund og grund når man lægger alle de der sammen

om det der også var grundlaget for anker brink lund og preben sepstrups rapport

et mere mangfoldigt mediemarked

fremtidssikret og reelt moderniseret mediestøtte

at få et barn og har været på barsel og er kommet tilbage

barsel i mellemtiden så derfor er det jo dejligt at vi endelig

jeg fornøjelsen af lige at genopfriske hvad det var

vi var blevet enige om i hvert fald nogle partier

og blev et stort spørgsmålstegn jeg var også begejstret det vil jeg gerne sige men jeg var også

meget tilbage i min hjerne for at finde ud af hvorfor det var at vi ikke kunne få de borgerlige med på den her aftale langt

ikke mindst omlægningen af støtten fra at være distributionsstøtte til at være produktionsstøtte

ganske små detaljer som vi har ændret nogle af dem vil jeg meget gerne tage æren for blandt andet har vi udvidet innovationspuljen

vi er radikale venstre var meget opsatte på at de nye medier med den her aftale skulle have bedre chance for at etablere sig og blive en del af mediestøttesystemet

dyremoseudvalgets anbefalinger men

må indrømme at da jeg mødte op i dag havde jeg meget svært ved at huske og finde ud af hvorfor det var at de borgerlige valgte at stå uden for aftalen

så fundet ud af i dag det handler om alt muligt andet end egentlig mediestøtte

erhvervsstøttebesparelser som vi gennemførte tidligere og

sjældent man kan se en lov uafhængigt af andre love men det svarer jo lidt til

kulturordfører og det kongelige teater havde fået en ekstra bevilling

det er helt urimeligt over for egnsteatrene at det kongelige teater nu har fået flere penge altså

skulle ses i sammenhæng med andre love

jeg opfatter de borgerliges holdning til det her spørgsmål

man det handler om mediestøtte fordi man er pigefornærmet over at man ikke fik sin vilje igennem i forhold til danmarks radio eller erhvervsstøtteaftaler

negativ over for nogle ting som man oprindelig signalerede ret stor imødekommenhed over for

støtter forslaget vi er rigtig glade for det det ligger i fin forlængelse af dyremoseudvalgets anbefalinger med nogle vigtige og gode suppleringer som vi som vi har kæmpet for

at man reelt set har sendt en ekstraregning på op imod en hundrede og halvtreds million kroner til dagbladene som man har sendt til dem samtidig med at man siger nu skal i være innovative

til at nu skal i også være en del af en

hvor man udkommer fire og tyve timer i i døgnet hvor i nu får støtte på produktion i stedet for distribution

det er det man reelt set fra regeringens side ender med at hive ud

at på en lang række af vores samfundsmedier

at i den forkerte retning

jeg vil høre den radikale ordfører om den radikale ordfører fuldstændig har skrottet tankerne om at man skulle samtænke medieforliget og mediestøtten som der var lagt op til i anker brink lund og

det er også en problemstilling som vi er optaget af

inklusive vores store public service kanal danmarks radio sammen i et stort bingospil hvis jeg må overtage

ellen trane nørby det mener vi ikke at tiden er moden til så synes vi

ærgerligt at vi skal sætte udviklingen i stå på de enkelte områder

smide det hele i en stor hat og så starte det store bingolotteri

det fordi det er temmelig klart hvad vi gerne vil for det står i forslaget jeg behøver jo ikke stå her og referere hvad der står i

ærgerlig over at vi ikke kunne lave en fælles aftale på det

fordi det udspil der ligger flugter de anbefalinger der lå i dyremoseudvalget det er meget små ændringer der er foretaget og derfor

dækning og den regionale samfundsdebat

regionale medier som bliver store tabere i det her vi vil gerne styrke innovationen

det er trist at det radikale venstre nu er løbet fra deres tilsagn til anker brink lund og preben sepstrups rapport og dermed den reelle fremtidssikring af mediestøtten

og sige at alle skal betale en del af regningen og hvad ved jeg for det gør dr og tv to regionerne jo ikke tværtimod

om om vi stadig væk vil have en lokal pressedækning eller ej i fremtiden og så kan man altså ikke bare tro at

vi stadig væk have en lokal pressedækning i fremtiden

sådan at vi kan sikre at vi også stadig væk har en lokal pressedækning i fremtiden

fordelt over de næste to år samtidig med at vi giver penge til store

som dr og tv to regionerne er vi altså ude i

vil se lukkede dagblade i løbet af få år tror jeg

siger at der er nogle regionale dagblade der bliver ramt urimelig hårdt

lønsumsafgift og reklameafgift på medierne det er det der belaster deres økonomi og som blev indført lige præcis samtidig med at man så ville have at vi skulle lave mediestøtteforhandlinger samlet set betyder det en forringelse af mediernes økonomi

vitale der findes på en

man siger det sløjfer vi bare jeg har jo læst høringssvaret og jeg kan forstå

aldrig nogen sinde har været det antal journalister

journalister der gør om en avis har noget redaktionelt stof

anbefalinger nemlig at der skal være et eller andet minimum af redaktionelle medarbejdere for at man giver støtte

om det så er venstres holdning at man ikke skal have en bundgrænse for antallet af redaktionelle medarbejdere

landdistriktsordførerens mellemkomst

når vi kommer på de øer siger ved i hvad vi regner sådan set ikke med at i hjælper os særlig meget men kunne i

det udtryk forstår jeg godt i

til spørgsmålet til den radikale ordfører vil den radikale ordfører gøre sit til at det ændres jeg sagde ikke

støtte til de trykte blade såvel som de internetbaserede medier spørgsmålet er hvordan man kan tage højde for de nye medier jeg synes at den løsning som fremgår af lovforslaget virker

en god balance

at bruge disse midler de cirka fire hundrede million kroner så godt som muligt til at give befolkningen både nyheder baggrundsstof og starte og skubbe til den demokratiske debat det handler jo om produktionsstøtte i stedet for distributionsstøtte og den gives til medier som har tre redaktionelle årsværksansatte den skal gives til medier hvor en stor del af indholdet skal være redigeret og halvdelen af det skal behandle politiske samfundsrelaterede og kulturelle temaer jeg vil godt tilføje et spørgsmål

hvad er kulturelle temaer

medier som helt eller delvis er ejet af offentlige institutioner eller ejet af arbejdsgivere

ingen produktionsstøtte samtidig er der et loft på sytten

million kroner og på maksimalt fem og tredive procent af de redaktionelle omkostninger per medie også her har jeg et spørgsmål hvorfor handler det kun om per medie men ikke noget om loft per koncern desuden har jeg også læst høringssvarene hvor jeg har bemærket

høringssvaret fra producentforeningen

har bemærket at de finder det uforståeligt at tilskudsordningerne udelukker internetbaserede medier som formidler nyhederne via levende billeder som de siger

i alle øvrige sammenhænge som en ligeværdig form i forhold til det skrevne ord også på dette område vil jeg godt høre ministerens holdning til

om et uafhængigt medienævn som skal stå for fordeling af støtte vi skal selvfølgelig holde snor i nævnet for at finde ud af om de gør det så godt som muligt og det er godt

en revision og en evaluering senest i folketingsåret to tusind og seksten til sytten på den baggrund vil jeg godt støtte

starten nemlig at man nu tog et skridt

vi fik samtænkt den støtte vi giver til de publicistiske medier

når enhedslistens ordfører nu specifikt nævner høringssvaret fra producentforeningen

på ingen måde tager højde for hverken tv eller

deltage i de debatter vi har med øerne

besøge dem

herunder for eksempel samsø er jo også andre end samsø der

man ville være villig til at gå ind og kigge på

de kriterier der ligger til grund for at samsø posten mister hele sit

hvis vi får diskuteret om man kan give dispensation

nogle mennesker som i virkeligheden gerne vil have deres lokale medie og uanset om det er tv eller om det internetbaseret eller om det er tv eller radio så synes jeg at

sige at ok er nogle af dem som måske skal have dispensation og det er jo en del af

at vi siger

det som fru ellen trane nørby var inde på

til at modernisere hele mediestøtteområdet

jeg godt man kan give håndslag på i dag

posten og samsø postens overlevelse

samsø posten er et udmærket lille organ som har en meget meget høj

dækning i sit udgivelsesområde samsø posten koster så vidt jeg lige har kunnet finde frem til to

og en lille smule mere hvis man abonnerer på avisen

og jeg har læst høringssvaret fra samsø posten hvor man siger

så vil miste utrolig mange abonnenter

set erfaring fra lokalt forankrede medier og jeg ved at hvis man leverer det lokale stof hvilket samsø posten er eminent dygtige til så bliver abonnenterne der men hvis man fristes til at lave alle mulige andre udenomsværker som læserne lige så godt kan finde andre steder så falder de fra

at samsø posten selv uden mediestøtte vil overleve som et fremragende lokalt forankret organ det er bare lige for at få proportionerne med ind

demokratiets salt

belaster medierne med lønsumsafgifter reklameafgifter multimedieskat og så videre og på den anden side giver statsstøtte i form af nu produktionsstøtte projektstøtte og saneringsstøtte kan tale om at man har frie medier

uanset om man taler om elektroniske medier eller om man taler om gammeldags trykte medier at man ønsker en uafhængighed min erfaring er også at den måde den danske mediestøtte

trykte medier har lagt en dæmper på

med at vi har fået nye måder at distribuere indhold på hvis vi går tilbage og ser på mediestøttens historie

givet distributionsstøtte i flere hundrede år

de første dagbladsprivilegier jo givet i seksten

en og fyrre og dengang havde man censur og for det andet synes

man skal have med i sin historiske erindring

mange år var de trykte medier jo partitilknyttede og partibårne aviser

også efter grundlovens indførelse tænkt som en partistøtte og ikke som en støtte til at sikre at vi skulle have frie og uafhængige medier for det er jo også en historisk kendsgerning at i de første mange årtier efter vores grundlov i atten

var medierne fortsat underlagt streng kontrol det var faktisk først efter nitten

vi for alvor kan tale om at vi fik frie medier når vi i liberal alliance ikke kan

er det sådan set hverken fordi vi synes at det her i virkeligheden er en spareøvelse som nogle af de borgerlige partier synes eller fordi vi synes at det her

for dårligt i forhold til hvordan det ser ud nu jo det er for dårligt men det jeg synes kunne være håbet var at man

politisk mod til at træffe politiske beslutninger vi har diskuteret det her i

formuleret en fremragende rapport så nedsatte man endnu et mediestøtteudvalg som lavede endnu en tyk rapport

i det her som jeg synes er udmærket for eksempel at man nu tager de netbaserede medier ind

og ser på medierne samlet

for kanaler det her indhold kommer ud igennem

for uambitiøst at vi bliver ved med at gøre det så kan man sige jamen det er det muliges kunst nej det er ikke bare det muliges kunst

medier kan sælges der er forbrugere til dem og vi vil fortsat have et alsidigt og mangfoldigt medieindhold i danmark hvis vi laver en langtidsplan som tager afsæt i den virkelighed vi kender i dag

at man samtænker på baggrund af den mediekonvergens der er det andet spørgsmål jeg egentlig gerne vil stille liberal alliances ordfører

vi forhandlingerne med regeringen og regeringen

ikke villig til at ændre på det derfor vil jeg blot høre liberal alliances ordfører

når liberal alliances ordfører nu taler om frie medier

betyder at ingeniørforeningens blad ikke kan få støtte men hvis de sælger en stor del af

korrekt at det var en del af anbefalingerne fra dyremoseudvalgets rapport

blevet at vi giver tingene en anden overskrift men tager ikke det fulde skridt og kigger på en egentlig modernisering af den mediestøtte der er

man har frie og uafhængige medier kunne vi få

jeg tror faktisk at ordføreren har noget byde på der kunne være interessant for os andre at høre

de trykte mediers mulighed for at lave en betalingsbarriere i forhold til når deres kunder trækker på nettet

konkurrencevilkårene så siger de trykte medier at så må dr bare overhovedet ikke være på nettet

i virkeligheden kommer man til at gøre alle sure

man den forretningsudvikling den nytænkning i forhold til forretningsmodeller som er fuldstændig

at det her i virkeligheden også er med til at komplicere mere end forenkle og understøtte det vi alle sammen gerne vil have nemlig frie og uafhængige

og jeg ser gerne at det som det kommercielle marked selv kan løfte løfter de

som ikke kan løftes af det kommercielle marked det er en lang debat

der afspejler den her nye virkelighed så det er vi jo

side skulle gennemføre en mediestøtteordning mediestøtteordning som går imod det som branchen

de

medieindhold i danmark i forhold til hvad det koster

vi skal ikke sammenligne os med meget store lande hvor der er et meget stort marked men norge har nogenlunde det samme befolkningstal som vi har er det langt billigere i norge hvorfor er det det er det det fordi de giver en massiv højere mediestøtte end vi gør i danmark

derfor synes jeg også at man politisk uanset om det handler om mediebranchen

det handler om andre brancher skal have modet til at udfordre modet til at skubbe til en udvikling og ikke bare bevare

det synes jeg at det her forslag lægger op til og derfor ser jeg gerne at det bliver taget af bordet og at vi så kan få en diskussion som

fremadrettet og ikke rettet

fremmer innovation

arbejde innovation er noget der koster blod sved og tårer og kan skabe underskud i en lang årrække innovation skabes ikke ved at vi i dette lille land har

ville kunne sætte navn på de mennesker som kommer til at sidde i

bare sige at

ikke er fremtidens folk men

at forretningsgrundlaget under de traditionelle medier

søger efter nye forretningsmodeller der kan give dem en indtjening og det må selvfølgelig også sætte sig sine spor i den måde hvorpå vi yder mediestøtte det gør det jo allerede med den omlægning der nu gennemføres en omlægning jeg i princippet i øvrigt er enig i det tror jeg sådan set at vi alle sammen

lå til grund for forhandlingerne

i dyremoseudvalgets betænkning nemlig at vi overgår fra en distributionsstøtte til en produktionsstøtte

set enige om er rigtigt i og med

dagbladene i stigende grad arbejder ud fra en elektronisk platform internetbaseret platform

forretningsgrundlag til at gøre det hvilket ikke er så let som man måske skulle have troet så er der jo også det forhold at

det kan blive sværere og sværere i fremtiden at sondre mellem dagblade skrevne medier på den ene side og elektronisk baserede medier på den anden side og der må vi i en eller anden udstrækning samtænke den måde hvorpå vi yder støtte

elektronisk baserede medier om det skal være en samlet ordning eller bare en form for samtænkning er det nok for tidligt at sige noget om

i og med at pressen under alle omstændigheder i stigende grad fungerer på de samme platforme det kan vi ikke se bort fra i den måde hvorpå vi yder tilskud fra det offentliges

basale kendsgerning at det i hvert fald er en mulighed at vi efter næste valg der jo kommer inden for de næste par år

der er et flertal i folketinget der ikke er bundet

som nu fører til en lovgivning og det vil sige at et nyt flertal efter næste valg vil være frit stillet til at gennemføre en

den der nu bliver gennemført jeg synes egentlig at det ville være bedst hvis det var sådan at vi kunne blive enige et bredt flertal i folketinget om en permanent langvarig og

lidt længere sigt men altså vi er der hvor vi er som sagt

ændring der sker fra distributionsstøtte til produktionsstøtte men vi har ikke

den klare betingelse at vi måtte acceptere at samlet set skulle der ske en forringelse af mediernes økonomi fordi regeringen altså mente at den kunne

gennemføre reklameafgift og lønsumsafgift over for dagbladene og dermed forringe deres økonomi og så få os til

kan altså ikke forvente at man kan gennemføre forringelser over for de pågældende virksomheder med enhedslisten

gennemføre en en mediestøtteordning over for de samme virksomheder med os samtidig det kunne vi ikke få en fornuftig dialog om og dermed sluttede

forhandlinger så desværre det er

vi være enige i hovedsigtet

sige at flere har været så glade for innovationspuljen men det er jo mærkeligt synes jeg

øge innovationspuljen i forhold til det der bliver lagt op til samtidig med at man gennemfører en ordning der ikke sikrer at der fortsat er den støtte

en avis som samsøposten som altså

avis som er velfungerende i sit lokalområde de får altså fjernet deres

det synes jeg er en mærkelig prioritering der sker i den forbindelse

inden for ganske få år kommer til at forhandle og drøfte den her sag igen for det er et område der bevæger sig med stor hast og hvor der vil blive behov for

har man også kontakt til de borgmestre partiet har rundtomkring i landet og det konservative folkeparti har jo netop borgmesterposten på samsø har herre lars barfoed været i kontakt med borgmesteren på samsø og hørt noget om den her problematik i

samsø posten eller er det måske noget herre lars barfoed

med

tidspunkt om at ændre mediestøtteordningen så kan det komme på tale men inden for den lovgivning der nu lægges op til

her og

som vi ikke haft mulighed for at påvirke fordi vi allerede af økonomiske grunde ikke kunne komme videre i forhandlingerne fordi regeringen valgte samlet set at forringe støtten til medierne så kunne vi ikke på det grundlag forhandle videre og så kom vi jo aldrig dertil at vi kunne få indflydelse på de enkelte elementer i det her så ja hovedsigtet er vi enige om men vi har slet ikke haft mulighed

mener at en prisstigning to

noget som truer det danske demokrati i forlængelse heraf vil jeg gerne spørge om

niveauet for den mediestøtte vi har i dag uanset hvordan man så finder ud af at fordele den

lokalsamfund til fordel for at man vil øge en innovationspulje til helt nye virksomheder

man gør om det samlede niveau for støtte til medier er det rigtige ja det kan diskuteres

på forhånd lægge mig fast på hvordan det skal se ud om fem eller ti år

samlet set hvordan vi fordeler

man tager i betragtning at vi jo altså

her er der sket en forringelse af dagbladenes økonomi fordi man har pålagt dem lønsumsafgift og reklameafgift

fastholdt mediestøttebeløbet men at man har ydet betydelig større beløb til blandt andet danmarks radio og tv

nok at vi er nødt til at se samlet på prioriteringen af de ting

medierne står stille og ikke får udviklet sig på den måde som de gerne skal

procent enig i og jeg synes det er meget mærkeligt hvis man går ned i detaljerne i det

men at ekstra bladet får mange flere midler er det hovedårsagen til

det konservative folkeparti ikke bakker op om forslaget eller hvad er sådan den mere principielle

ordfører oplevede regeringen som meget kompromisvillig og forhandlingsvillig på det her punkt om for eksempel

om der reelt set var nogen mulighed for at kunne forhandle om den ekstra afgift som regeringen pålagde dagbladene via lønsumsafgiften

som ellers har været kendetegnet ved at vi har fundet fælles løsninger fordi regeringen så principielt gik ind og brød med hele det der var grundlaget for dyremoseudvalgets rapport nemlig at det ikke skulle være en besparelsesøvelse

eller medieforhandlingerne at gøre det var min opfattelse det var regeringens opfattelse det var

opfattelse at de to var som at blande æbler og pærer sammen jeg var lige ved

en pærevælling

det er ærgerligt det er rigtig bundhamrende ærgerligt og nu har herre lars barfoed

varslet at der kan komme et valg og det kommer der jo på et tidspunkt og at det så kan være at der er et andet flertal i folketinget på det tidspunkt og så kan man lave alt det her om

som gerne ville indgå i en forhandling så vi fik en bred aftale

lars barfoed at det var ønskeligt hvis det kunne være sådan så det er jeg fortrøstningsfuld over for

så jeg takke for alle bemærkningerne under førstebehandlingen

det fremgår af regeringsgrundlaget at regeringen på baggrund af mediestøtteudvalgets arbejde ønsker at modernisere den danske mediestøtte og derfor har vi lavet en omlægning hovedformålet med loven er at mediestøtten i fremtiden i højere grad kan medvirke til at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder med henblik på at styrke

den demokratiske debat i landet det kan ske ved at støtte nye former for journalistik nye medier de trykte mediers omlægning til digital distribution samt internetmedier i øvrigt

med lovforslaget at omlægge den nuværende distributionsstøtte til trykte aviser til redaktionel produktionsstøtte så både trykte og internetbaserede nyhedsmedier kan få del i støtten

et formål med lovforslaget at understøtte nytænkning og innovation af mediebranchen og derfor stilles der forslag

innovationspulje hvorfra der kan søges støtte til etablering af nye medier eller udvikling af eksisterende nyhedsmedier herunder omstilling til ny teknologi og infrastruktur det er klart at når en ordning omlægges ved at ændre fordelingsprincippet og inkludere nye medier vil der ske en omfordeling af tilskuddene det kan simpelt

er meningen derfor

at der oprettes en overgangspulje hvorfra der i tre år ydes ekstra støtte til den nuværende støttemodtager som får mindre støtte i den nye ordning det giver de berørte medier tid til at omstille sig til den ændrede støtte og de særlige aviser som får ekstra støtte fra en supplementsordning i den nuværende distributionsstøtteordning foreslås at få adgang til støtte fra en tilsvarende supplementsordning i den nye ordning

det er meget indforstået der er to aviser

fritstående internetmedier tillige kan få del i supplementsordningen

bemærke at ordningen foreslås evalueret senest efter tre år og så bliver det muligt at tage stilling til om der er

meget hastige udvikling i forbrugsmønster teknologi og mediemarked regeringen forventer at lovforslaget

det påvirker vores adfærd man stikker næsen derhen hvor pengene

også det der er meningen det er jo derfor vi prøver at tænke på hvad

den rigtige måde at fremme tingene på de overvejelser fru mette bock var inde på synes jeg er helt relevante det er bare en kæmpe mundfuld at skulle forholde sig til lige her og nu

jo en diskussion som måske kan modnes på en

omlægger er der nogle der bliver vindere og nogle der bliver tabere i forhold til status quo derfor er samsø posten altså også ramt

godt lige sige at jeg har fået leveret nogle tal her under debatten

det svarer til størrelsesordenen fire kroner

som jo også er et hæderværdigt og udmærket

svarer til knap elleve kroner per eksemplar så man kunne

samsø posten koster fire

kunne den godt hæves en lille smule i pris og tilgodese det behov for økonomi som samsø posten har så det var bare et

understrege endnu en gang som herre mogens jensen har gjort det at der er sytten af de lokale medier der får flere midler end de fik før

er syv der får mindre det er fantastisk svært at undgå at der sker den forrykning for

og dermed er der også nogle

arbejde som regeringen reelt set kørte af sporet

kom til stykket havde viljen til at træffe de

omlægninger som følger af et andet

kulturministeren hvor lang er notifikationsprocessen

for alles vedkommende ville være relevant at vide

æbler sammen et andet kardinalpunkt

som følge af den støtte man havde fået i valgkampen og reelt set

derfor vil jeg blot høre hvordan det kan være at regeringen havde et så ultimativt krav at

avis der betyder meget for lokalsamfundet mens man har opprioriteret støtte til helt nye medier som slet ikke har bevist deres værd endnu det er fint nok at der er en pulje til de nye medier men det må da også være vigtigt og påskønnelsesværdigt at man sikrer sig at man værner om de aviser der findes udeomkring lokalt

over for folketinget tilsikre at man finder en løsning så den avis også kan modtage

øvelsen går ud på at ændre tilskuddene på en sådan måde at man inddrager nye former for medier i støtten

vi skulle bestræbe os på

men det kommer de jo til så gør jeg opmærksom på at prisen for et eksemplar af samsø posten er godt fire kr og med ikke ret meget

kan samsø posten fortsætte sin virksomhed godt nok uden støtte ja

skal vurdere den vare man får

så jeg kunne godt tænke mig når nu kulturministeren er så sikker på

kvinder hvis de var i stand til at sælge den meget dyrere jeg tror at man skal indstille sig på at sådan fire sider til fire

gav det nogle kroner så kunne de jo også køre videre

uden at skulle have offentlig støtte men nej nej dem giver man flere millioner kroner i støtte i stedet for og så lukker man en øs eneste dagblad det synes jeg er lidt grotesk nå

forhandling er det ikke korrekt at vi fra venstres side tiggede og bad om at få lov til at tage en forhandling om det her

det vil sige tog medieforligsdelen med dr og tv to samtidig med at vi

reklameafgiften og lønsumsafgiftsstigningen

end dem der abonnerer på morsø folkeblad samsø posten er som sagt kun på fire sider det vil sige at man betaler knap en kroner per side morsø folkeblad koster i løssalg fjorten kroner man får to og tredive sider og så har man jo den glæde i morsø

så ud over det får de også et tillæg med fra nordjyske med nogle fordele som de så kan benytte sig af

morsø folkeblad derfor synes jeg ikke at man kan sammenligne dem og hvis man endelig ønsker at sammenligne

fordi de i modsætning til andre trykte medier

det er at gå ned til bageren selv og købe den

virkelig at det ville have været fantastisk hvis vi

så jeg vil egentlig bare nøjes med at rose ministeren fra et rødt parti for at gå ind for markedsbaserede løsninger i modsætning til

gøre sådan som diskussionen har udviklet sig her jeg synes

så koster det noget i dag

herre morten marinus fører kommunal valgkamp

marinus fører kommunal valgkamp det er det der foregår og herre hans christian schmidt

rundt og lover alt muligt alle steder

inklusiv altså også redde samsø posten det er derfor vi diskuterer det så meget her i folketingssalen

for de små samfund og derfor er der også

ministeren bekræfte en mulighed

at samsø posten kan få en dispensation hvis de ud over det ene årsværk de har kan sandsynliggøre at de har frivillig arbejdskraft der leverer yderligere

ville bede ministeren om at bekræfte ud over

kan være på forkant med tiden men der er ét område som vi mener der skal kigges nærmere på i udvalgsbehandlingen

af bred almen karakter skal lempes for elever med særlig mange undervisningstimer i dag er det et krav at halvdelen af undervisningen er af bred almen karakter det vil sige at en elev der har otte og tyve timer har fjorten timer og så videre med lovforslaget lægger regeringen op til at lempe dette så højskoler der ønsker at tilbyde elever ekstra timer ikke nødvendigvis skal give et tilsvarende

almen karakter og det frygter vi lidt vi frygter

man i værste tilfælde kan ende med at få en række såkaldte la santa højskoler der får mange støttekroner til at eleverne primært kun fokuserer på at lære for eksempel salsa og det er jo absolut ikke ideen med den traditionelle danske folkehøjskole derfor er

regeringens forslag om at lette og forenkle undervisning af bred almen karakter det er

risikerer at relevant samfundsstof og kompetenceudvikling erstattes af endnu mere middelmådighed den brede almene undervisning er med til at ruste eleverne til universitetet og arbejdsmarkedet den giver eleverne en indsigt i nutidens samfund og afholder dem fra at blive fastlåst i uvæsentlighedens osteklokke undervisning af bred almen karakter er

vigtigt led i udviklingen af elevernes kompetencer her får eleverne nemlig mulighed for at diskutere relevante emner

argumentere for deres sag men samtidig udvider de også deres egen horisont ved at tage stilling til

det er jo netop sådanne kompetencer de får brug for senere hen i det danske samfund selvfølgelig er folkehøjskolen også en slags frirum for eleverne men det skal aldrig blive et sted hvor skatteydernes penge primært går til salsa strik og skulptur derfor vil vi

vi ønsker ikke at rammerne skal blive så løse at højskolerne bare efter forgodtbefindende kan skrue op og ned for den almene undervisning som det passer dem

som har de grundtvigske værdier for øje

lovforslaget har rigtig mange positive elementer men der er altså også et punkt

som vi er skeptiske over for her håber vi også på linje med de andre foregående forslag vi har haft at vi kan indgå i en dialog med regeringen og de andre partier om hvordan man sikrer at den grundtvigske ånd ikke forsvinder fra den danske folkehøjskolekultur i fremtiden jeg skal slutte af med at meddele fra det konservative folkeparti som desværre ikke kan være til stede i salen

af i danmark er vigtige for danmark og jeg tror at højskoleophold har betydet utrolig meget for for mange danskere gennem tiden og

lærings og dannelsestilbud for både unge og voksne desværre har vi

en negativ udvikling i antallet af højskoler i danmark

hundrede og syv højskoler

i dag er vi nede på syv og tres højskoler landet over og det er jo en af årsagerne til at vi fremsætter det her lovforslag

og dermed være med til

højskolernes livsbetingelser fremadrettet en af årsagerne til at det er blevet vanskeligere

er kravet om at man skal eje de bygninger og arealer som anvendes og det var jo oprindelig et værn mod koncerndannelse vi husker alle tvindsagen men det har altså vist sig

en række højskoler og det gør vi op med med det her lovforslag ved blandt andet at tillade at man kan leje bygninger og arealer i op til ti år

også op for at højskolerne kan anvende nogle af deres egne midler til folkeoplysningsvirksomhed med det formål

højskolerne mulighed for i højere grad at styrke den lokale forankring med lokale folkeoplysende aktiviteter altså det at de i højere grad kan åbne sig ud

det tror jeg er utrolig vigtigt

gældende bestemmelser om at halvdelen af den enkelte elevs undervisning

kan blive lempet såfremt de pågældende elever har særlig mange undervisningstimer så det vil jo sige at man skal op og give den enkelte elev et højere timetal men så har man altså muligheden for

skabe en praksis hvor højskolerne med rigtig mange undervisningstimer kan tilbyde ekstra timer

jeg tror det kan være en fornuftig udvikling men helt indstillet på at det er noget vi selvfølgelig skal se på i

skaber vi en selvstændig regulering af højskolerne og vi skaber en bedre og mere tidssvarende ramme for skolerne på den baggrund støtter socialdemokraterne lovforslaget og jeg skal meddele på herre ole sohns vegne at det gør sf

skal være uafhængig og demokratisk og lovforslaget giver ministeren bemyndigelse til at gribe ind hvis dette og andet ikke overholdes i bemærkningerne henvises der til at det skyldes de mange højskolelukninger men både elevtal og højskoler har jo stabiliseret sig i de senere år derfor ønsker dansk folkeparti at få oplyst hvordan ministeren vil tilvejebringe et værn mod

højskoler proforma et andet punkt er lige så alvorligt sådan som vi læser lovforslaget og bemærkningerne kan en højskole have lutter ikkedanske statsborgere som kursister uden at bryde loven af lovforslagets § fjorten stykke fem fremgår det at kurset skal gennemføres med et flertal af danske statsborgere eller elever der kan

i bemærkningerne til lovforslaget defineres sidestillet som enten elever der tilhører det danske mindretal i sydslesvig eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i danmark eller er statsborgere i de øvrige nordiske lande eller er omfattet af lov om integration af udlændinge i danmark eller er statsborgere i et eu eller eøs land da et højskolekursus mindst skal have otte elever betyder det så at et kursus kan bestå af tre elever fra for eksempel asien og fem andre der enten har ubegrænset opholdstilladelse er omfattet af integrationsloven eller kommer fra et eu land med andre ord er

spørgsmål kan en højskole fylde sine hundrede elever med i grundlovens forstand ikkedanske statsborgere vi beder derfor ministeren svare på om det er en juridisk korrekt udlægning af lovteksten og hvis det er om ministeren vil ændre loven og bemærkningerne så det ikke bliver muligt i forbifarten kan

også nævne at i § fjorten stykke seks står der at ministeren samtidig har bemyndigelse til at

reglen om et såkaldt dansk flertal i særlige tilfælde hvis det andet ikke var nok men det bliver værre staten kan betale hele eller dele af kurser der varer mindst tolv uger for udlændinge eller elever der sidestilles med danske statsborgere § niogtyvende desuden bliver kravet om mindste egenbetaling ligestillet mellem danske statsborgere og udlændinge og siriusordningen der mærkeligt nok ikke er udtrykkeligt nævnt i bemærkningerne men kun perifert omtalt gøres permanent dertil kommer at en kommune kan yde tilskud så egenbetalingen under visse omstændigheder helt bortfalder med andre ord betyder så dette at højskolerne kan fylde deres kurser med ikkedanske statsborgere der kan få et højskoleophold gratis jeg er klar over at dette allerede har været muligt med den nuværende og de tidligere udgaver af lov om frie kostskoler

få oplyst hvor mange nuværende højskoleelever der efter grundlovens forstand kan betegnes som ikkedanske statsborgere og hvordan udviklingen har været siden år to tusind dansk folkeparti ønsker også at få oplyst hvor mange af disse ikkedanske statsborgere efter grundlovens forstand der får helt eller delvis betalt deres ophold på højskolerne og det er klart dem vil vi også stille skriftligt vi forventer ikke at ministeren svarer på stående fod på det men dansk folkepartis stillingtagen til lovforslaget vil afhænge af ministerens svar på ovenstående

højskolerne en særskilt lov gør det nemmere for nye skoler at starte gør det muligt at have administrative fællesskaber lemper lidt på kravene til almen undervisning og gør det muligt for skolerne at bruge egne midler til folkeoplysende aktiviteter

denne lov kommer noget mere fri af det tæppe som tvind desværre trak ned over alle de øvrige skoler tilbage i nitten halvfemserne vi radikale er stolte af de danske folkehøjskoler vi ser skolerne som en mastodont

antallet af skoler over de seneste år vi håber at denne lov kan være med til at bremse udviklingen og gøre det nemmere at drive nuværende højskoler og åbne nye højskoler som et lille kuriosum til sidst

godt eksempel på afbureaukratisering

rette argumentere for at der i sin tid var behov for at stramme reglerne på området men når vi nu står i en anden situation i dag giver det god mening at vi her fra

side ruller stramningerne tilbage igen på nogle punkter

ved letter på forbuddet mod at leje bygninger og indgå i administrative fællesskaber det er nogle små forbedringer som jeg kan bakke op om

det er lidt skuffende for det første er er der høringssvar fra danske

handicaporganisationer og institut for menneskerettigheder som peger på spørgsmålet om adgang for handicappede men ministeriet skriver bare at det kan være relevant at overveje om der kan stilles krav til beskrivelse af skolernes handicaptilgængelighed jeg synes det er for løst i fugerne

det på den måde at det er fint nok at gøre det lidt lettere for højskolerne men hvad gør man for at flere mennesker får bedre rettigheder til at tage et højskoleophold det handler

er på vej til at falde ud af en teknisk skole det fremgår jo også af høringssvaret fra folkehøjskolernes forening og bornholms højskole som har peget på at dagpenge

som en uddannelsesrettet indsats men ministeren tager ikke stilling til det efter min mening meget store problem

bare sendt høringssvaret over til beskæftigelsesministeriet men hvad mener hun om problemet ministeren er jo en del af regeringen så jeg synes også at hun bør tage stilling jeg vil godt have et klart svar hvad mener ministeren

arbejdsløse og folk der er på vej til at falde ud af en erhvervsuddannelse jeg kender det også fra min egen verden et højskoleophold et højskoleophold er hundrede gange bedre end mere eller mindre dårlige former for aktivering men hvad mener ministeren med disse spørgsmål vil jeg godt bakke forslaget op

mellem det alment dannende og de øvrige fag vi synes

den skal være endnu mere fleksibel fordi erfaringen

ude fra højskolerne viser at ofte er det bare et

så til sidst lige en lille bemærkning jeg jeg bemærker

højskolerne over alt og det gør jeg også selv men hvis vi virkelig elsker dem så meget som vi siger vi gør synes

i forhold til den beskæring af højskolerne som den forrige regering gennemførte det vil koste cirka fem og tredive million kroner normalt er vi jo

men i betragtning af hvor meget vi kyler penge ud til på finansloven synes jeg ærlig talt at det er pauvert at vi ikke kan foretage den genopretning som oven i købet er blevet lovet og især i betragtning af at bagtæppet er at samtlige partier i dette ting

og at justere nogle af de krav der er stillet op som værn imod koncerndannelse det vi kalder tvindloven nu kommer vi til at regulere højskoleområdet som et selvstændigt område der får sin egen lov

altså bliver udskilt fra lov om frie kostskoler der også omfatter efterskoler og andre skoler på mange punkter er lovforslaget en videreførelse af den gældende lov

ændringer jeg lige vil fremhæve der stilles forslag om at folkehøjskolen i begrænset omfang kan anvende

egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i

folkehøjskolerne fungerer jo som lokale kulturinstitutioner der udøver folkeoplysning i bred forstand

med det her er at give mulighed for at højskolerne i højere grad kan styrke den lokale forankring og være med til at præge lokalsamfundet med kunst og kultur og folkeoplysning og dermed også spille en mere udadvendt

højskolerne har kunnet det på papiret jeg ved godt der er nogle der allerede

vil give friere mulighed end i dag hvor højskolerne alene må anvende

midler til at gennemføre højskolekurser på skolen

folkehøjskolen skal eje sine egne bygninger alle ordførerne tror jeg

tallet er faldet relativt meget

bestemmelse om at man kan have administrative fællesskaber og dermed spare nogle midler

andre uddannelsesinstitutioner har så har vi det

bred almen karakter både herre michael aastrup

har nævnt det fra hver sin vinkel om jeg så må sige og det lægger jo op til at vi må have en fornuftig dialog om hvordan vi kan håndtere det her spørgsmål

der er rigtig mange unge som har

mere praksisorienterede bidrag som folkehøjskolerne også kan levere på forskellige leder men lad os ikke låse os fast på nogen ting men mødes i dialog om hvordan vi

det her til glæde for de kommende højskoleelever

lovforslaget også indeholder nogle

ændringer af taxametersystemet det bliver mere gennemskueligt og tidssvarende og forslaget er udgiftsneutralt for skolen og staten og jeg forstår

blevet af den er ikke blevet prioriteret i den her sammenhæng det må jeg bare erkende det fremgår at den ikke er med på finansloven på nogen måde men jeg har noteret mig fru mette bocks

frem til et konstruktivt arbejde i

at realisere nogle af de effektiviseringsgevinster der ligger inden for den offentlige sektor derudover

foretages der nogle lovtekniske ændringer der gør klageadgangen inden for fødevareministeriets nye dyrevelfærdsområde mere ensartet i forhold til ministeriets øvrige områder det vil både lette arbejdet for ministeriet og gøre klageadgangen mere overskuelig for borgerne alt det er vi sådan set

i men jeg er nødt til at sige til ministeren at

er en ikke uvæsentlig knast i den her sag nemlig at der

i danmark er adskillige steder hvor man ikke har tilstrækkelige it og bredbåndsløsninger til at man kan være med på de her digitale løsninger

regeringen har taget forbehold

her dispensationsmuligheder og det er godt men vi

vil gerne bede ministeren redegøre for hvordan man vil administrere den her lov så vi ikke risikerer at borgere virksomheder og landmænd med flere kommer i klemme i de områder

og når borgere og virksomheder er parate men det er klart at det efterlader os med det spørgsmål hvordan finder man ud af det altså hvornår det er klar og hvilke tiltag vil man tage i forhold til at gøre dem parate jeg siger det fordi jeg

høj grad som formand for

på forskellige forhold og jeg kan sige

forhold vi altid kommer ud for uanset om det er en ø eller et landdistrikt vi besøger

er at man har problemer med bredbånd og mobil derfor vil jeg sige til ministeren at det vil være vigtigt

venstre vi støtter lovforslaget det har jeg jo også givet udtryk for her i starten men det vil være vigtigt for os at vi prøver at hjælpe hinanden med at finde ud af hvordan vi kan sikre at der ikke er nogen der får problemer med det

regeringen jamen vi ved jo godt særlig os der

det er derimod om jeg kan få ministerens ord på at ministeren vil være indstillet på at vi vil prøve at se om vi sammen kan finde en løsning hvor vi er sikre på at vi ikke kommer til at vedtage nogle regler hvor nogle bliver forpligtet til at bruge et system

at venstres ordfører gør opmærksom på at man selvfølgelig

et projekt før løsningerne er der og det er også det ministeren siger

en bemyndigelseslov der gør at at vi bruger den nyeste teknologi i stedet for at man sidder og fedter med en hel masse skemaer

digital kommunikation frem og tilbage således at

der virkelig er behov for og kan lette arbejdsgangen for alle vores

fødevareministeriet jo fik dyrevelfærdsområdet fra justitsministeriet i forbindelse med skiftet

der ensartethed på hele området og jeg kan jo se at

det der er vigtigt for os er jo

et system som virksomhederne kan bruge

også vigtigt at sige at alle borgere fortsat kan henvende sig til

commodore fire og tres eller hvad det nu er man skriver på så er det jo vigtigt at man kan komme

i kontakt med ministeriet og det forstår jeg er

pølsevogne gårdbutikker og så videre

at klare den digitale kommunikation så derfor er det her et

de ikke nødvendigvis er enige i alt hvad jeg siger men de er enige i lovforslaget og det samme er sf

der står meget tydeligt at al skriftlig kommunikation mellem virksomheder

skal foregå digitalt og der må vi sige at

på sigt når de tekniske løsninger er til stede

selv om man er en lille gårdbutik så er det svært

borgerne mener dansk folkeparti absolut

et åbent folketing vi mener også at ministerierne skal være åbne så hvis man sidder derude og har et spørgsmål til et ministerium skal der stadig være mulighed for

nævnt at der er problemer med den dækning der skal til for at effektivisere det her noget andet er at det

i det lovforslag vi behandlede før sommerferien var helt tydeligt

sige nej tak og så var de sådan set fri for det så kunne

der står ansøgning om dispensation og

så kunne man måske overveje om ikke det var rimeligt sådan helt generelt at have det

at vi når præcis lige så langt ved at sende det signal at vi altid tager hensyn

men det kunne også godt være andre der ikke

skal igennem en eller anden ansøgningsprocedure og

tilsagn eller afslag

det lovforslag vi vedtog før sommerferien og så anvende

ministeren sikkert fortælle os og når alt det

ikke til at blive rullet noget ud før de tekniske løsninger er på plads det vil sige før system og borgere er på plads

være mulighed for at lave overgangsordninger og vi skal nok finde ud af at lave det på en fleksibel og hensigtsmæssig måde så

hensyn til også de borgere der har svært ved teknikken

til debatten om bredbånd det er jo ikke en debat der sådan set kun vedrører fødevareområdet det er en debat som vi jo også fra tid til anden har og som selvfølgelig har enorm betydning for de borgere som bor i de dele af vores land hvor dækningen er dårlig det har regeringen

og vi har også så vidt jeg husker var det måske

vækstplan dk lige sørget for at blandt andet bornholm blev dækket det er jo en indsats som jeg ved at vi er mange partier i folketinget som er enige i

dækket og har de samme muligheder men blot for at opsummere jeg glæder mig til at besvare spørgsmålene i udvalget vi kommer til at sørge for at mulighed for at lave overgangsperioder hvor det blandt andet kan være frivilligt for visse grupper af virksomheder også fysiske personer at kommunikere digitalt borgere og virksomheder som bor i dele af danmark hvor der ikke er adgang til internettet